og pernille schnoor forespørgsel nummer

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

det er først en begrundelse for forespørgslen og det er ordføreren

og er noget af det som skal fungere

i danmark selv om det formelt set er kommunerne der har opgaven med

føler vi i dansk folkeparti et ansvar for at sikre at vi også her på christiansborg tager ældreomsorgen alvorligt og at vi er med til at udstikke rammer og retning for ældreomsorgen så den

nu hvor regeringen har udpeget en særlig minister til at varetage området en ældreminister

det er relevant at indkalde til en forespørgselsdebat hvor vi kan få regeringens syn på ældreomsorgen og hvordan man agter

sikre at danskerne med tryghed kan gå deres alderdom i møde og derfor har vi indkaldt til denne forespørgselsdebat

for som ældreminister er det centralt

endnu bedre derfor vil jeg også gerne kvittere for at vi nu får mulighed for at drøfte dette vigtige emne bredt her i folketinget for vi skal kunne være sikre på at vi alle kan gå vores

hvilke nye initiativer der på vej på ældreområdet for der er jo sket ganske meget på ældreområdet her hen over efteråret og det vil jeg gerne vende tilbage til

at regeringen ønsker at danmark fortsat skal være et stærkt velfærdssamfund som blandt andet skal kendes på at vi drager en værdig omsorg for de ældre borgere der har brug for hjælp til at klare sig selv i hverdagen et velfærdssamfund som det er trygt at blive gammel i det afspejler sig tydeligt i vores regeringsgrundlag at vi vægter ældreområdet højt og det afspejler sig også meget tydeligt i de initiativer vi har igangsat med den netop indgåede finanslovsaftale for to tusind og nitten har vi nu

og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere dansk folkeparti for sammen har vi givet ældreområdet markante løft gennem de senere år og det er lykkedes igen i år så tak for

har vi blandt andet gjort med den årlige værdighedsmilliard og indførelsen af værdighedspolitikker i alle landets kommuner

blev enige om at prioritere fem hundrede million kroner årligt

plejehjem plejecentre og friplejehjem oven i det kommer de særskilte satspuljeaftaler på ældreområdet hvor vi sammen

og de øvrige satspuljepartier for andet år i træk har fået en selvstændig satspuljeaftale på ældreområdet med mange ambitiøse og målrettede initiativer og her vil jeg også gerne kvittere over for satspuljeordførerne her i salen for et godt forhandlingsforløb og ikke mindst en rigtig god satspuljeaftale igen i år det fører mig

at vi er samlet her i salen i dag nemlig spørgsmålet fra dansk folkeparti om hvilke tiltag regeringen vil igangsætte inden årsskiftet for at sikre at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde

meget gerne fremhæve de mange og vigtige initiativer på ældreområdet som vi blandt andet sammen med dansk folkeparti i løbet af dette efterår

på ældreområdet lad mig starte med satspuljeaftalen for ældreområdet for to tusind og nitten til

to og tyve som regeringen indgik den tredivete oktober sammen med de øvrige satspuljepartier

en aftale hvor vi har afsat tre hundrede og tyve million kroner over de næste fire år målrettet konkrete initiativer der skal understøtte en tryg og værdig alderdom en del af satspuljeaftalen er at den nu igangsætter en handlingsplan for det gode ældreliv som skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år og som skal sikre at færre ældre rammes af svækkelse ensomhed og tab af livsmod handlingsplanen skal blandt andet have fokus på følgende temaer en god overgang til ældrelivet forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv pårørende fællesskab og aktiviteter og omgivelsernes betydning for det gode ældreliv en målrettet indsats over for de svageste ældre samt en værdig død derudover igangsættes der med satspuljeaftalen flere konkrete initiativer inden for handlingsplanens temaer

det drejer sig blandt andet om

ældrevenlige byer inspirationsmateriale om pårørendestøtte og en kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov vi sætter også ind med markante initiativer til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel hos ældre vi ved at især mænd er særlig udsatte for at blive ensomme og ramt af dårlig trivsel samtidig ved vi at ældre hjemmehjælpsmodtagere er blandt de grupper i samfundet som er mest ensomme og det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte både fysisk og psykisk derfor må og skal vi som samfund hjælpe folk med at bryde ensomheden

derfor også rigtig glad for at vi med satspuljeaftalen sætter ind på flere fronter for at hjælpe ældre ud af ensomheden og ind i fællesskabet det er også vigtigt for mennesker med en demenssygdom fortsat at kunne være en del af fællesskabet en af forudsætningerne for det er at man trygt kan færdes i det offentlige rum og være sikker på at blive mødt med forståelse og hjælp og det kan være svært med en sygdom som demens der jo ikke kan ses jeg vil derfor gerne sige tak til dansk folkeparti for at sætte et særligt fokus på den problemstilling så vi med satspuljeaftalen får en frivillig ordning

demensbadges som skal være med til at skabe synlighed omkring borgere med demens

eller ekspedienten bedre spotte at en borger måske har brug for

med hjælp til demensramte som har ophold på sygehus her skal frivillige tryghedspersoner tilbyde at skabe trygge rammer og nærhed for patienter med demens som ikke har noget netværk eller hvor de pårørende bor langt væk med satspuljeaftalen for to tusind og nitten har vi også sat fokus på den belastning det kan være at være pårørende til en

uden for hjemmet for eksempel på et plejehjem samtidig tager vi fat på de komplicerede sorgreaktioner der kan opstå når vi mister en af vore kære blandt de ældre der mister en ægtefælle eller samlever udvikler mindst hver tiende en kompliceret sorgreaktion som kan være stærkt invaliderende med satspuljeaftalen afsættes der nu midler til at det nationale sorgcenter udvikler et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner med satspuljeaftalen på ældreområdet har vi også afsat midler til at understøtte kommunernes indsats

med særligt fokus på ældre kvinder ud over de mange initiativer i satspuljeaftalen på ældreområdet har vi sammen med dansk folkeparti endnu en gang indgået en god og solid finanslovsaftale hvor ældreområdet har fået høj prioritet med finanslovsaftalen for to tusind og nitten har regeringen og dansk folkeparti været enige om at afsætte yderligere seks hundrede

kroner over de næste fire år til at understøtte en tryg og værdig

at støtte kommunerne i deres arbejde med at bekæmpe ensomhed tab af livsmod sorg og selvmord blandt vore ældre medborgere det har vi afsat hundrede million kroner

fremover som led i initiativet indfører vi en forpligtelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker hvordan man lokalt vil bekæmpe ensomhed blandt kommunens ældre borgere jeg tror på

udeomkring i kommunerne når temaet indgår i de lovpligtige værdighedspolitikker regeringen og dansk folkeparti er også enige om at afsætte femten million kroner årligt

de næste fire år til en handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen vi ved at for eksempel vold eller trusler om vold i ældreplejen påvirker trivsel og arbejdsmiljø på plejehjemmene ligesom det også kan have negative konsekvenser for de øvrige beboere og pårørende derfor skal vi

der kan understøtte en målrettet og sammenhængende indsats for at reducere den udadreagerende adfærd som typisk forekommer hos borgere med en demenssygdom handlingsplanen ligger i forlængelse af de øvrige initiativer som for eksempel kompetenceløftet

har regeringen sammen med dansk folkeparti besluttet at iværksætte en række initiativer der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne på sundheds og ældreområdet hvis vi skal vedblive med at kunne yde en ældrepleje af høj kvalitet er det helt afgørende at der er tilstrækkeligt personale til at løfte opgaverne regeringen og dansk folkeparti afsatte i alt

hundrede og halvtreds million kroner til at imødegå rekrutteringsudfordringerne vi sætter blandt andet ind med et målrettet fokus på at få flere til at vælge og ikke mindst gennemføre en social og sundhedsuddannelse ligesom der arbejdes på at styrke karrierevejene for sosu assistenter med etablering af to nye videreuddannelser inden for psykiatri og demens derudover har regeringen sammen med dansk folkeparti også afsat midler til en opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen ligesom vi har afsat midler til en styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring blandt ældre og selv om det ligger uden for mit ministerområde

også har forbedret pensionisternes økonomi jeg vil igen her rette en stor tak til dansk folkeparti for at tage pænt imod regeringens finanslovsudspil og for at bringe endnu flere emner til forhandlingsbordet det samlede resultat af dette efterårs

forhandlinger på ældreområdet viser endnu en gang at det er lykkedes at få prioriteret nogle både ambitiøse og målrettede initiativer på ældreområdet initiativer som på forskellig vis bidrager til at sikre en tryg og værdig ældrepleje og dermed en tryg og værdig alderdom samlet set synes jeg at vi bliver ved med at sætte barren højt det er vigtigt at vi fortsætter

meget vigtigt for mig at understrege at tryghed omkring det at blive gammel og være sikret en værdig pleje og omsorg jo ikke kun handler handler om hvilke initiativer der sættes i gang eller hvor mange penge vi vælger at prioritere til ældreområdet det handler i høj grad også om hvordan der tales om ældreplejen og om de mange engagerede ledere og medarbejdere der dagligt arbejder for at vores ældre borgere får en tryg og god hverdag når både pressen men også vi herinde på christiansborg vælger at fokusere på de steder hvor det fungerer mindre godt eller på konkrete enkeltsager tegnes der efter min mening et skævt billede af hvordan det samlet set ser ud med ældreplejen i danmark

det samme som at vi her på christiansborg ikke skal have fokus på hvor der er problemer og udfordringer det skal vi selvfølgelig have for vi har også et ansvar for at medvirke til løsningerne det har vores forhandlinger om rekrutteringsudfordringer på ældreområdet jo været et godt eksempel på men der er også brug for at få fortalt de gode historier for dem er der heldigvis flest af det har jeg blandt andet selv kunnet se rundtomkring i samtlige otte og halvfems kommuner som jeg har besøgt her fik jeg i den grad set og mærket hvordan dygtige og engagerede ledere og medarbejdere er med til at skabe værdige rammer med indhold

beboere på plejehjem ønsket om at få fortalt de mange gode historier og fortællinger fra en både velfungerende og værdig ældrepleje var også et gennemgående tema ved åbningskonferencen i middelfart den niogtyvende november

forhold til at få løftet vores del af ansvaret for at ældreområdet bliver talt op at vi også får

de mange gode historier fra hverdagen i ældreplejen

at vi bliver trygge ved at gå alderdommen i møde det håber jeg

at der er en bred opbakning til blandt alle folketingets partier

og i regeringen har vi sammen med dansk folkeparti nu også afsat midler på finansloven til en kampagneindsats som skal forbedre ældreplejens image lad mig derfor her til slut gentage at vi i regeringen ser omsorgen og plejen for vore ældre som en af hjørnestenene i vores velfærdssamfund vi stræber hver dag efter at skabe en ældrepleje der er styret af de værdier som vi sammen med et flertal her i folketinget synes definerer en værdig pleje og omsorg allerbedst vi skal blive ved med at tale om tale om hvordan vi gør vores ældrepleje endnu bedre og jeg glæder mig derfor også til debatten i dag om dette meget vigtige emne

år har vist at vi prioriterer ældreområdet

er ingen tvivl om at det vil vi følge fremover og nu vil jeg glæde mig til at vi i det nye år

og det ser jeg meget frem til

det er da alligevel et lidt pudsigt valgløfte at give de ældre men

sige til ministeren ministeren

lægger i sine indledende ord vægt på at det er vigtigt at

også fremover er et stærkt velfærdssamfund

er ældre men jo også hele livet igennem

se frem til den tid hvor man måske ikke kan klare det hele selv

jo noget af det der er i skred

fordi man vil have råd til skattelettelser og det kommer til at betyde at der bliver besparelser

i ældreplejen det er jeg dybt bekymret over

mig at landets ældreminister var bekymret over og derfor vil jeg bare spørge ældreministeren om ældreministeren ville synes det var mere rigtigt at bruge de milliarder vi faktisk har råd til at bruge på ældreplejen på ældreplejen

råd til den gode ældrepleje og det er en af de ting som vi vil fortsætte med vi prioriterer ældreområdet højt

det er klart at den kvalitet der er i ældreplejen er en vigtig forudsætning for det men en anden vigtig forudsætning for det handler om hvad man kan leve af eller hvornår man kan trække sig tilbage når man ikke kan arbejde mere og det er det tema jeg gerne vil spørge ministeren til i går

en kort uddannelse eller som er ufaglærte at de går ind for en ny pensionsmodel som giver mulighed for at man kan trække sig tilbage tidligere gå på folkepension tidligere

hvis man er brolægger der er kommet på arbejdsmarkedet efter niende klasse

ret til folkepension tidligere end hvis man er en konsulent som kom på arbejdsmarkedet som otte og tyve årig

at vi også diskuterer det emne og at vi for eksempel går ind og ser på hvordan man kunne lave en differentieret tilbagetrækning så man kunne tage højde for

at jeg synes det er en spændende tanke og jeg synes at det kunne være vigtigt

spørgsmål i forhold til hvordan finansloven prioriterer ældreområdet

spørgsmålet om rekruttering af faglært personale som jo er

der også skal arbejdes med i årene fremadrettet jeg undrer mig over om finansloven i virkeligheden har prioriteret det store behov der er for at rekruttere mere personale også på den lange bane eller har regeringen i virkeligheden kun valgt en meget kortsigtet løsning hvor vi måske lige klarer skraldet i to tusind og nitten

og to og tyve stadig væk hænger

ikke sige jeg ved at vi har ønsket en kortlægning med henblik på at få en rekruttering der rækker længere ud end

vi jo også fortalte om i går

nemlig at ældreministeren gerne vil bruge

tiden efter næste valg hvis hun får lov til

de ting der er aftalt til virkelighed

gjort inden for de sidste fire år vi skal selvfølgelig følge det tæt og vi skal selvfølgelig sørge for

er jo kan man sige i nogen grad blevet overhalet af virkeligheden blandt andet med indgåelse af en satspuljeaftale og

jeg skal da sige med det samme at vi i dansk folkeparti er rigtig glade for de initiativer som i de sammenhænge er blevet taget først og fremmest er vi jo rigtig glade for at der med finansloven bliver gjort noget ved folkepensionen det er en stor del af det

gå sin alderdom i møde med tryghed at man også økonomisk er tryg ved

gør vi noget ved med finansloven vi hæver folkepensionen generelt og vi sikrer en bedre regulering og vi sikrer mindre modregning

det ser jeg i forhold til ældreplejen som værende den absolut største udfordring vi står over for lige nu

vi ganske enkelt ikke nogen ældrepleje og derfor

er det vigtigt at vi nu begynder

med rekruttering det var en debat som vi i dansk folkeparti startede op allerede sidste år

derfor glade for nu at være nået til et sted hvor vi tager konkrete initiativer derudover har vi lavet aftaler som imødegår ensomhed vi styrker det nationale videncenter for værdig

som vi fik på satspuljen sidste år og vi bidrager synliggørelse og aftabuisering af demens så samfundet

og bedre kan hjælpe mennesker som bliver ramt af den her forfærdelige sygdom

i mål med de aftaler som er indgået og som nævnt i begrundelsen

har kommunerne opgaven med

er der ingen tvivl om at der er en svingende interesse ude i kommunerne

at få prioriteret ældreområdet der er nogle kommuner som gør det rigtig godt vil her gerne fremhæve aarhus kommune som et pragteksempel på en kommune som virkelig

ofte har initiativer fra aarhus som gøres nationale og man kan se det

tilfredshedsundersøgelserne i aarhus kommune peger i én retning borgerne bliver mere og mere tilfredse med ældreomsorgen i aarhus kommune jeg skal lige i den forbindelse nævne at det kan have noget at gøre med at

i aarhus er er dfer jette skive og hun gør det rigtig godt og er et af mine store idoler dansk folkeparti har i den her forbindelse ikke nogen fine fornemmelser over for det kommunale selvstyre for så vidt angår de kommuner der ikke ligesom aarhus er gode til at få

prioriteret ældreomsorgen derfor vil vi fortsat også på den anden side af et valg bidrage til at øremærke flere midler så kommunerne tvinges

de penge som der skal til for at sikre en værdig

kommunerne og sikre at de her initiativer som bliver vedtaget

har vi ikke nogen fine fornemmelser over for det kommunale selvstyre og derfor er vi sådan set ret villige til at gå ret langt for at sikre at kommunerne husker at det her er en kerneopgave og noget af det der skal prioriteres inden man sætter gang i alle mulige andre initiativer i ens kommune det vil være det som vi vil gå til valg

at øremærke midler og en fortsat tæt kontrol med kommunerne for at sikre at det her velfærdsområde ikke

jeg skal til sidst på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og

ældreomsorg folketinget noterer at ældreområdet og værdighed i ældreplejen er prioriteret højt ved de seneste finanslovs og satspuljeaftaler samt kommuneøkonomiaftaler med finanslovsaftalen mellem regeringen og dansk folkeparti for to tusind og nitten er der sikret cirka seks hundrede og halvtreds million kroner til blandt andet bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre

en udfordring som folketinget vil følge til dørs indsatserne supplerer de seneste års prioriteringer på ældreområdet blandt andet bedre bemanding og mere værdighed i ældreplejen folketinget indskærper overfor landets kommuner at tidligere øremærkede

midlers overførsel til bloktilskuddet ikke bør være grund til at stoppe gode

udviklingen

indgå i de videre forhandlinger

være situationer hvor et parti ikke har halvfems mandater bag sit forslag

man ligesom ikke rigtig klandres for at det ikke blev til noget

situationen er jo en anden for dansk folkeparti som nu igen har lavet finanslov med regeringen og hvor man

alle muligheder for at få det igennem man

derfor vil jeg gerne spørge ordføreren hvorfor valgte dansk folkeparti at bruge syv hundrede og halvtreds million kroner på en øde ø i stedet for at give mere tid til de ældre

kroner på ikkevestlig indvandring og det er penge som vi hvert år kunne bruge på blandt andet en bedre ældreomsorg og derfor ser vi det som en ret stor og vigtig opgave at få det tal nedbragt

nye udrejsecenter på lindholm

at vi kan få nedbragt det tal således at vi kan bruge flere penge flere af danskernes skattekroner på ældrepleje i stedet for på ikkevestlig indvandring og jeg ved godt at man har andre ambitioner i det radikale venstre

skattekroner at man nu poster dem i en ø man kunne have valgt i stedet for at få flere pædagoger i vores daginstitutioner

elbiler eller gøre en forskel i

snakke utrolig meget om at man gerne vil gøre noget for de ældre

at prioritere de ældre hvorfor valgte man at bruge pengene

initiativer i ældreplejen plus hvad vi har brugt på

bedre folkepension overstiger beløbet langt hvad vi bruger på lindholm så det er et falsum hvor man tager én del ud og sammenligner med

seks og tredive milliard kroner bliver hvert evig eneste år

brugt på ikkevestlig indvandring det tal skal ned i dansk folkepartis optik og det bidrager lindholm til

har ved flere lejligheder erklæret sig fuldstændig enig med sf i at det giver rigtig god mening

skal følge den demografiske udvikling lidt ud fra devisen at flere og flere ældre ikke skal deles om de samme for få ressourcer

finansloven og kunne konstatere at der igen er prioriteret alt for få ressourcer til kommunerne

sådan at man skal følge den demografiske udvikling arbejdernes erhvervsråd vurderer simpelt hen at der mangler to milliard kr eller det der er forskellen

som regeringen har prioriteret og så op til nul pct hvis man blot skal følge med den demografiske udvikling hvordan går det til at dansk folkeparti som har så stor indflydelse på netop finansloven svigter lige præcis når de har muligheden for at trykke på knappen

der foregik i sidste folketingsperiode hvor der kom

at svigte de ældre at tilføre flere midler

at vi har haft mulighed for at prioritere pengene til ældreområdet og i stedet for har dansk folkeparti medvirket til at prioritere meget meget meget store skattelettelser frem for de ældre som dansk folkeparti ellers ved andre lejligheder har erklæret sig enig med sf i

skal prioritere blandt andet ved at sikre

de kommunale budgetter kan følge med den demografiske udvikling

er der nu hvert år mere end to milliard

mere til ældreomsorg ude i kommunerne det er altså to milliard kroner mere end der var dengang det var fru kirsten normann andersens parti der havde de afgørende mandater og dermed kunne presse

mere på velfærd i kommunerne da vi trådte

kan se at der bliver brugt flere penge i takt med

flere ældre men det ændrer ikke ved at der er et efterslæb

høre at ældreministeren

prioritere pengene til skattelettelser men jeg hørte ikke ældreministeren sådan ridse noget

nogen ambitioner der peger ud i fremtiden i forhold til ældreområdet

være dejligt hvis det kan fortsætte med at være som det

kvittering til dansk folkeparti det er vi også glade for

om det er et tilstrækkeligt ambitionsniveau dansk

og fem og tyve kommer knap halvfemstusind flere borgere over firs år og det er jo rigtig godt nyt for det betyder at vi lever længere men det betyder også at der vil være flere borgere der har brug for pleje og omsorg og hjælp

ældreministerens parti ikke er en del af sådan som jeg forstår det men hvad er er kravene til det politiske

at den økonomiske politik i takt med at vi har så mange flere ældre skal være for at man kan støtte en regering eller måske ligefrem være en del

komme i den situation at det vil være aktuelt vil være at der er midler til at demografien udvikler sig som den gør

alment kendt at det er dansk folkepartis politik og det er selvfølgelig den vi gerne ser afspejlet i et kommende regeringsgrundlag

den her udmelding fra 3f

der kom i går i forhold til at 3f nu mener at vi skal lave et nyt pensionssystem som sikrer at der er forskel på hvornår man kan gå på folkepension alt efter hvor langt et arbejdsliv man

den såkaldte velfærdsaftale som betyder at hvis man i dag er

på pension når man er tre og halvfjerds år

ordfører om man synes at det giver en slagteriarbejder eller en brolægger en udsigt til en tryg alderdom eller om

pensionsalderen alt efter hvor langt et

siger at hvis man er brolægger

meget hårdt arbejdsliv hvorimod man hvis man er akademiker ikke nødvendigvis har det samme arbejdspres men hvordan skal man regne det ud hvis man som

matematiker ernærer sig undervejs i sin uddannelse ved at arbejde som murerarbejdsmand hvordan skal det tælle ind i det samme regnestykke

ud på erhvervsgrupper er sådan en særlig gennemførlig udgave om end jeg synes at ideen er god jeg synes sådan set at de grundvilkår

der ligger i ideen omkring seniorførtidspension er bedre så man kan sige

hjælpes til at kunne komme på seniorførtidspension så de kan trække sig tilbage

de andre fordi de er nedslidte

at knytte det til det antal år man har været på arbejdsmarkedet det er jo velkendt at hvis man

man som regel på arbejdsmarkedet langt tidligere end hvis man

side har vi lagt et forslag frem som siger at hvis man har været

ret til at kunne trække sig tilbage

at administrere en sådan ordning på og

målrette ordningen med tidlig tilbagetrækning til dem

skal gøres op på af at man skal have været i fuldtidsbeskæftigelse

vil rigtig mange af dem som vi normalt taler om nemlig sosu assistenterne jo ikke kunne trække sig

til trods for at de i kommunerne har det absolut værste arbejdsmiljø så

hvilke tiltag vil regeringen igangsætte inden årsskiftet for at sikre danskerne tryghed

ordføreren stillede spørgsmål til ministeren om hvad ministeren vil gøre i den kommende periode altså efter

men det er jo egentlig ikke det forespørgselsdebatten handler om men

hvorfor man vil bruge alle de penge på en ø

igangsat inden årsskiftet

dansk folkeparti havde fået det igennem

omsorg i ældreplejen derfor har vi også i nogen grad fået drejet de midler som

lagt op til skulle gå til bekæmpelse af ensomhed

i højere grad lader dem gå til ældreplejen

en en hjemmehjælper kan sætte sig ned og drikke en kop kaffe med et menneske som måske ikke har så mange mennesker at tale med

i den retning vi gerne ser at ældreplejen nu skal gå for der er rigtig meget godt for så vidt angår sundhedsplejen ude i ældreomsorgen

vil være en god vej at gå for så vidt angår problemet med rekruttering at man har mere tid til at engagere sig i de mennesker man arbejder med

situation hvor alle vinder hvis vi kan

jeg ville påpege i forbindelse med at ordføreren gik meget

hvad ministeren ligesom kunne tilbyde

jeg vil i den forbindelse også sige at jeg vil give mine

mennesker man har valgt at bruge rigtig rigtig mange

et helt andet område så kunne man ikke godt i finanslovsforhandlingerne

dansk folkeparti har rigtig stort fokus på det når

vi har jo igangsat noget i forbindelse med

inden året løber ud så er det rigtigt at

alene var der også blev gjort mere men vi har desværre ikke halvfems

som vi giver til vores ældre medborgere

er i danmark at være ældre med behov for en hånd fra fællesskabet tak til ældreministeren for hendes gennemgang

og en ældreminister der ikke handler på problemerne i ældreplejen før de bliver presset til det for præcis

lykkedes det at afværge de store besparelser på de ældres boligstøtte som regeringen ellers havde planlagt siden har vi haft problemer med konkurser i hjemmeplejen mangel på uddannet personale

manglende køretid for bare at nævne et par eksempler hvor regeringen forholdt sig passivt indtil vi sammen med gode kræfter og tak for det her i folketinget fik presset handling igennem det

en regering hvor vi nok har en ældreminister men ikke de store selvstændige ambitioner på ældreplejens vegne så til status

af stunder med livskvalitet og værdighed for de svageste ældre der har behov for hjælp støtte og omsorg

hvor befolkningens tillid er ved at smuldre

og sig altså ikke sådan helt uden grund selv om ældreministeren forsøger at tegne et billede af at alt er fryd og gammen for virkeligheden

alt for stærkt på mine ture

som kan fortælle at normeringerne er blevet dårligere at der er færre kolleger i vagt

virksomhedspraktikanter og frivillige til at indgå

er af offentlige fuldtidsstillinger i ældreplejen faldet med tre tusind syv hundrede

og ikke kan klare hverdagen skulle den dag komme statistikkerne fortæller sådan set også den samme historie hver femte ansatte i ældreplejen er i høj grad stresset

ja så fortsætter den udvikling også titusind færre offentligt ansatte vil der være i

og fem og tyve med regeringens politik og det vel

i en årrække hvor der kommer stadigt flere ældre

flere danskere over firs år frem mod

temmelig god hjælp fra dansk folkeparti har sendt af sted til de ældre

fire milliard kr og det kan mærkes i kommunerne hvor man igen og igen må på jagt efter besparelser vi hører om forringelser af natbemandingen på plejecentre et farvel til klippekortsordningen for de ældre aktiviteter der må spares

erstatte de ældres bad med vådservietter

vi kan ikke sikre de ældre en bedre pleje og omsorg hvis kommunerne skal starte hvert år med at skære

offentlige budgetter i de kommende år følge med det stigende antal ældre og så skal vi

at de gevinster man kan opnå ved for eksempel at nedbringe sygefraværet

foldet ud i den selvstyrereform for den offentlige sektor som vi lancerede før sommerferien

en bredere forståelse for sygdommen blandt danskerne bredt

ser meget frem til at vi kan komme i gang med at få en mere ensartet kvalitet for de ældre på tværs af kommunegrænserne når de nye kvalitetsindikatorer kommer til at virke ikke bare på papiret

i hverdagen så der sker mange gode ting men meget sker på trods og på ryggen af besparelser og færre kolleger til et stigende antal ældre sådan burde det ikke være

enhedslisten alternativet radikale venstre og socialistisk folkeparti og lyder sådan her

er bekymret over udviklingen i ældreplejen med fald i visiterede hjemmehjælpstimer færre ansatte til et voksende antal ældre store forskelle i serviceniveau kommunerne imellem samt udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft resultatet er en ældrepleje hvor der mangler tid til en ordentlig og værdig pleje og omsorg for vores ældre

arbejdsmiljøet er presset i bund folketinget konstaterer med bekymring at der på

hvis velfærden skal følge med det voksende antal ældre og børn det betyder yderligere velfærdsforringelser folketinget opfordrer regeringen til at sikre en vækst i den offentlige sektor hvor pengene følger med udviklingen i demografien så kommunerne ikke skal starte hvert år med at skære ned på velfærden

er optaget af skat tilbage i to tusind og elleve gik socialdemokratiet

millionærskat men man endte med at sænke topskatten

en skatteaftale i to tusind og tolv som jo gav direktørfamilien enogtyvetusind

og samtidig gav kontanthjælpsfamilierne fem tusind

og førtidspensionisterne trettentusind kroner mindre om året tillige med

kommunernes serviceramme med tre

fra to tusind og elleve til to tusind og femten altså under den socialdemokratisk ledede regering som ordføreren jo støttede

for argumenter som ordføreren har som skal overbevise ikke bare os her i salen men måske også vælgerne

måske efter et valg har tænkt sig at gøre noget ved det og ikke igen løber fra alle løfter jeg nævner bare som jeg startede med at

indføre en millionærskat og så endte man med at sænke

blev der brugt omkring tre milliard kroner mere på velfærd i kommunerne end da vi gik ind

dumt af venstre at kritisere al den stund at det var et løft der skete i en periode hvor danmark stod i den dybeste økonomiske krise siden nitten trediverne

ikke her vi er i dag

mener det er håbløst at man har en finanslov hvor det bliver billigere

privatfly og en lystyacht lige nu det er nu vi faktisk har råd til at investere i det vi er fælles om og det er jo blandt andet vores ældrepleje det er vores sygehuse det er vores børnepasning det er et politisk valg hvad vej man vil gå og det politiske valg har danskerne jo heldigvis lige om lidt og så får vi se om de har mest tiltro til venstres ordførers

at socialdemokratiet ikke igen løber fra alle de løfter som man

at i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og femten skar den socialdemokratisk ledede regering tre

i kommunernes serviceramme og servicerammen er jo den der skal sikre netop den borgernære velfærd som er til debat her i dag det er

at både unge og ældre trives

løber fra alle de løfter vi

hvad der skete under en dyb økonomisk krise sidst og så endda ikke har styr på tallene altså da vi forlod regeringskontorerne blev der brugt tre milliard kroner mere på velfærden i kommunerne end da vi satte os ind i dem så kan venstre hoppe og danse alt det de vil

og synge løftebrudssange som de plejer hvis vi så kigger fremad står vi med en sund dansk økonomi hvor vi faktisk har mulighed for at lade pengene følge med det stigende antal ældre hvor vi faktisk har mulighed

at der er en værdig pleje og omsorg til de ældre både i ældreplejen og på vores sygehuse

hvor der kommer til at mangle titusind medarbejdere i den offentlige sektor i to fem og tyve det

an på hvordan man definerer midlerne

er noget man i socialdemokratiet ville regne med

men hvis vi nu holder os til det område som vi debatterer i dag nemlig ældreområdet så er der jo i dag flere penge til rådighed end der var for fire år siden på på samme område det er der jo i allerhøjeste grad fordi

nuværende flertal har prioriteret

af en socialdemokratisk ledet regering forvente den samme øremærkning eller vil man i højere grad lade kommunerne selv

og så røg den på blokken da den her regering

det skal vi nok gøre markant mindre end vi har gjort hidtil

vi har set nogle rigtig dårlige eksempler jeg tror at det var den første klippekortsordning under den her regering hvor man fik udmøntet midlerne efter den almindelige bloktilskudsnøgle

til at løse det man fik fire tusind kroner til at løse per ældre på læsø

en meget stor geografisk spredning så man skal være opmærksom på at det kan være nødvendigt at øremærke nogle gange man skal også være opmærksom på at det ret ofte giver mening at sørge for at fordele pengene efter den demografiske fordelingsnøgle og ikke bloktilskudsnøglen

kan ikke på forhånd stå her og sige at alle midler i fremtiden skal øremærkes

ret klart dansk folkeparti vil i hver en sag gå efter at øremærke midlerne men men skal jeg forstå det sådan at de penge som socialdemokratiet gerne vil bruge på velfærd lige så vel kan blive brugt på at bygge fodboldstadioner som de kan gå til at bygge lækre plejehjem

bliver brugt til det de skal det var jo derfor at vi øremærkede vores ældremilliard da vi havde regeringsmagten

til bedre normeringer i daginstitutionerne og de penge var ikke at finde på kommunernes budgetter på

at klog af skade øremærkede vi også penge der kan være nogle tilfælde hvor øremærkningen er for ufleksibel eller

sagt lidt mudderkastning drillespørgsmål og

ordføreren siger jo i talen at man ønsker ensartet kvalitet i alle kommuner ikke kun på papiret men i virkeligheden og virkeligheden er jo den vi skal forholde os til det er jeg helt enig med ordføreren i men udfordringen er tit at vi ser at kommunerne agerer utrolig forskelligt nu har

sådan en tendens til at sidde og kigge i nyhederne og så se hvad der

på ældreområdet og meget ofte

er det jo indikationer om at der bliver sparet

at ordføreren er lidt mere konkret i stedet for at sige det her med at der kan være behov at der er nogle muligheder for det men det kan også være

ledet af socialdemokratiske borgmestre

en del af det at få en mere ensartet kvalitet som er noget af det vi efterlyser

om det arbejde med de kvalitetsindikatorer som det vel er tre år siden vi afsatte penge til og

man så har løftet arbejdet videre og jeg håber vi er meget tæt på at få det arbejde ud at virke altså at vi får nogle ensartede og ikke særlig mange men gennemgående indikatorer vi kan måle på så man kan måle hvad det er for en kvalitet de forskellige kommuner

ikke er postnummeret der afgør om man får den hjælp man har brug for løses jo ikke alene med de midler der øremærkes på toppen

omkring fem og fyrre milliard bruges på ældreplejen

hvis vi skal løse det skal vi sørge for at få ensartet kvalitet ud af alle de penge vi bruger og ikke kun de nye penge der bliver lagt på toppen

for mere systematisk at kunne sammenligne og kunne se

er for nogle kvalitetsstandarder hvad det vi kan levere

så vi bliver nødt til ikke kun at snakke øremærkning af nye midler men jo

skarpere og tættere dialog med kommunerne efter et valg hvis det er man har regeringsmagten i forhold til at sikre

som jeg hørte det blev det sagt i forslaget til vedtagelse at der mangler to milliard

stor variation i hvordan man har udmøntet det i kommunerne altså hvor mange ressourcer man faktisk

og for mig står det stadig og blinker som noget vi mangler politisk at følge op på det er ikke noget der rigtig sker af egen drift fra regeringens

fulgt op på så ja jeg mener at man skal følge det

på de ældre så kunne godt tænke mig at høre ordføreren om den her fantastiske budgetlov om udgiftslofter der blev lavet af den tidligere regerings

ordføreren også var minister den blev vedtaget i maj to tusind og tolv den er jo med til i dag at at kommunerne som ministeren selv siger har en sund økonomi

i kassen derude men ikke må bruge dem

gøre noget ved de her lofter sådan at kommunerne faktisk også kunne bruge de penge de har derude til velfærd

med en regering for derefter at bruge markant mere

det advarede alle økonomer i øvrigt imod det ville betyde at vi ville blive ramt meget hårdt af en eventuel økonomisk krise som jo kom og det er også forklaringen på at danmark faktisk blev ramt hårdere af den økonomiske krise end mange andre lande og det tog os længere tid at komme ud af den og det er jo noget af det vi stadig kæmper med den dag i dag altså

en meget god forklaring på at vi har den budgetlov så

der ligger der og de penge man vil lade lade kommunerne bruge på for

ældreområdet hvor vi jo mener at den nuværende regering har et alt for lavt niveau i forhold til hvor meget de offentlige udgifter skal stige vi mener jo skal stige det dobbelte så selvfølgelig er der inden for den budgetlov og de regler der gælder muligheder for at prioritere forskelligt og der vil vi prioritere velfærden før skattelettelser i forhold til den nuværende regering og jeg tænker også at

bruge de penge de har derude fremadrettet det er jo så lidt ærgerligt men så kunne

også godt tænke mig at spørge ordføreren om den her ensartethed man gerne vil have i

de ældre hvis nu

ikke lever op til de standarder som som ordføreren taler om er ordføreren og ordførerens parti så villige til at gå ind og kigge på det kommunale selvstyre og sætte nogle flere restriktioner i forhold til kommuner der ikke vil leve op til den standard og ensartethed man finder ud

enkelte medarbejdere på hvert enkelt plejehjem og hver eneste hjemmeplejeenhed er drevet af så godt som overhovedet muligt det er der også mange engagerede kommunalbestyrelsesmedlemmer

alene det at vi får adgang til nogle kvalitetsindikatorer der gør at man kan

klarer det dårligt i forhold til nabokommunen i forhold til ældre der bliver indlagt tror jeg jo vil løfte kvaliteten

der vil give os mulighed for at kigge på de områder hvor der er for stor og for uacceptabel en forskel og det vil jo

være oplagt for en regering at tage op i forhandlinger med kommunerne

hvor det er aftalt at danskernes pensionsalder løbende skal stige

kan man se frem til en pensionsalder på tre og halvfjerds år jeg har allerede flere gange i den her debat

som 3f i går meldte ud at de støtter jeg har også set at der er et stort flertal i befolkningen som synes det vil være en god idé at man kunne få mulighed for at trække sig tilbage tidligere hvis man har haft et

startet tidligt efter folkeskolen

begyndt at rykke sig i den debat og være mere positiv over for at gå den vej

godt tænke mig at spørge socialdemokratiets ordfører om der kommer et

en positiv tilkendegivelse ligesom ministeren da

i her jamen enhedslisten har vel også bemærket at en af de kampe som socialdemokratiet

at få bremset regeringens drømme om at

det fik vi heldigvis afværget sammen med dansk folkeparti og man kan jo være med at have en frygt i maven for at

regeringen gennemfører det så snart de får mulighed for det hvis de får mulighed for det så

jeg er også meget enig med med ordføreren og vel i øvrigt også de andre ordførere

som er slidt helt ned og som i slutningen af

være på medicin dagligt for at klare arbejdspresset

på talerstolen i dag og lancere noget fra

pensionsalderen yderligere med en halv år ud over det der allerede er planlagt og det er rigtig godt men det ændrer jo ikke ved

næste gang folketinget skal tage stilling til pensionsalderen og det bliver allerede i

stilling til om man vil hæve pensionsalderen til ni og tres år

bundet af i det forlig

spørge om man går med planer om at opsige det velfærdsforlig

om pensionsalderen skal hæves til ni og tres år år

kvaliteten af de år hvor mange dage man kan stå ud af sengen uden at skulle spise smertestillende

det tilkommer altså ikke mig som ældreordfører i en debat om initiativer inden for ældreområdet inden årsskiftet at begynde at rulle de planer yderligere ud men jeg har noteret mig

at andre også synes det er et vigtigt spørgsmål og så ser jeg frem til de diskussioner vi kommer til at have om det

når nu vi kan konstatere at regering har

højere end den tidligere regering som fru astrid krag selv var en del af

hvorfor gjorde man ikke mere da man selv sad i regering

sikre på at vi kan stole på socialdemokratiets løfter om at gøre

svare igen lige nu står vi i en situation hvor dansk økonomi har det godt

for længst igennem krisen er overskud økonomien er holdbar vi har faktisk mulighed for at investere der hvor det halter og et af de steder hvor det halter hvor arbejdsmiljøet er presset i bund

da synes jeg lige på den flade at vi skal bruge den sunde og stærke økonomi til at investere her og også

man ligesom regeringen synes det er vigtigt at reservere penge til skattelettelser

til privatfly og lystyachter som i den

skal gå til så kan man ikke bruge

vi har lagt et sundhedsudspil frem der blandt andet indeholder en lang række forbedringer for de ældre patienter hvor vi kan investere tre og halvtreds milliard

fordi man vil have råd til skattelettelser det

vi kigger fremad nu

mere på velfærd da vi gik ud af regeringskontorerne end da vi

har faktisk råd til at investere i vores velfærd nu det kan danskerne også godt se

og der er det bare jeg siger hvordan skal vi stole på socialdemokratiets løfter den her gang allerede inden valget mangler vi en finansiering for alle de mange milliarder man siger bare

det kan man tage fra råderummet men råderummet er skabt på grund af reformer som socialdemokratiet jo selv har været med til at lave og hvordan skal der skabes råderum fremover

daværende regering havde givet udtryk for

frem mod to tusind og fem og tyve på grund af de reformer vi har lavet

men gå da frem med det projekt til danskerne

og snakke om tiden da danmark stod i en dyb økonomisk krise det

jeg det gode samarbejde med dansk folkepartis ældreordfører

finde hinanden på ældreområdet

siden regeringsskiftet i to tusind og femten

den tidligere socialdemokratisk ledede regering

kommunernes serviceramme for to tusind og elleve til femten og heldigvis pegede vælgerne på en borgerlig regering i to tusind og femten

topprioriteterne

som jeg altid bliver mødt med når jeg på vegne af venstre kommer med forslag og ideer til hvordan vi sammen kan sikre en værdig alderdom for vores ældre

vi både selv men også vores børn nyder godt af i dag

og vise respekt hører også at vi sikrer at vores ældre både nu og i fremtiden

ældre mennesker der ligger i timevis med fyldt ble eller ikke kan komme på toilettet eller ældre mennesker som spiser ussel mad ikke kommer i bad eller blot lever i et hjem hvor nullermændene flyver om ørerne

christiansborg i regionerne og alle jer ude i kommunalbestyrelserne for

tættest på borgerne og kommunerne har jo høj

og det giver god mening

når vi fra christiansborg stiller økonomi til

til en klippekortordning som sikrer at ældre kan komme en tur i skoven eller opleve et gensyn med barndommens gade og

igen med satspuljeaftalen og den nye finanslovsaftale sammen med dansk folkeparti prioriteret midler til ældreområdet fordi vi har en ambition om at få gjort op med blandt andet ensomhed mistrivsel tab af livsmod og de rekrutteringsudfordringer som vi åbenlyst har for nu blot at nævne et par områder

handler i høj grad om det gode ældreliv

er det gode ældreliv det skal vi sammen finde ud

med givende aktiviteter og om en værdig død

fra både finanslov og satspulje som allerede er taget

værdighedsmilliarden en pulje til at sikre flere varme hænder i ældreplejen pulje til nye køkkener på landets plejehjem så flere

veltilberedt mad en ny demenshandlingsplan og et helt nyt nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje som skal hjælpe ældreområdets aktører med hele tiden at være skarpe på hvordan

jeg fyldte halvtreds år i sidste måned og tænker at det kan vare længe før jeg får brev fra ældre sagen

at være midt i livet med udsigten til en alderdom godt nok om flere år

trygt kan gå deres alderdom i møde særlig hvis danskerne peger på en blå regering

med kl alene er servicerammen jo løftet med en

og med finansloven for to tusind og atten var ældreområdet det velfærdsområde som fik tilført flest penge og så afslutningsvis understrege at vi fra venstres side fuldt ud er klar over det demografiske træk som kan være en udfordring men hånden på hjertet så skal vi ikke alene lade vores økonomi styre af djøfernes excelregneark men vi skal også huske på at parametre som bedre ledelse

samt ny velfærdsteknologi ikke kan omsættes direkte i aktuelle regneark

vil høste gevinsterne på sigt

og tak til ældreministeren for det gode samarbejde jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

om overbelægning på medicinske afdelinger og fyldte bleer og nullermænd der flyver om ørerne

sådan at jeg konstaterer at der ikke er

men man kan jo kun bruge pengene én gang så

finansministerens egne tal viser at den demografiske udvikling forudsætter at der afsættes flere penge til ældreområdet end det som regeringen selv har prioriteret i finansloven

det altså betyder at flere og flere ældre

velfærden løftet betragteligt alene på sundhedsområdet har vi tilført mere end fem

at den her regering har prioriteret vores fælles velfærd også

regeringen har underfinansieret velfærden med to milliard kroner

jeg tror der er rigtig mange ting man skal tage højde for jeg nævnte faktisk et par af dem i min ordførertale

det handler om bedre ledelse det handler om styring det handler om tilrettelæggelse men det handler også om hvordan man for eksempel ibrugtager ny velfærdsteknologi og så skal man ikke glemme at ja der bliver flere ældre men flere ældre er sundere

længere tid af livet det betyder at plejebehovet plejetyngden

lever vi længere men vi er også sundere i længere tid

regnemaskiner som regeringen også selv baserer sin politik på

ikke bare bekræfte at når finansministeriet regner ud hvad der er behov for i forhold til demografien så kigger man på sund aldring og man kigger på effektiviseringer i den offentlige sektor de her ting

sådan helt fredsommeligt altså ja selvfølgelig bliver der brugt flere penge på

i regering er der kommet halvtredstusind flere patienter på

lige så mange flere ældre som jeg tror svarer til hele herning

lokalt er jo at kommunerne hvert eneste år når de skal lave budgetter må spare

nyfundne tro som venstres ordfører har fået på at man bare kan gøre tingene smartere kan vi så få nogle eksempler som

bliver umådelig trist når jeg ser eksempler på at der er kommuner

på ældreplejen særlig set i lyset af at regeringen jo har løftet området som jeg nævnte i min ordførertale

ældreområdet det område som fik tilført

velfærdskroner om man så må sige

så jeg bliver da ærgerlig når man ude i kommunerne

jo vigtigt at holde fast i at det er en kommunal prioritering hvordan man bruger midlerne derude men vi har i høj grad understøttet den kommunale økonomi

fra christiansborg til klippekortordninger værdighedsmilliarder og jeg kunne nævne mange andre

regering har man underfinansieret velfærden

fire milliard kr og det er altså mange penge både først og sidst på måneden og også når det kommer til ansvaret for vores ældre borgere så

spørge venstres ordfører anerkender venstres ordfører slet ikke at kommunerne selvfølgelig er afhængige af om vi har en regering der vil lade tilstrækkeligt med penge følge med det stigende antal ældre det demografiske pres

nok at der kommer lidt flere penge hvis der kommer markant flere ældre og det er jo det vi kigger ind i så skal den her nye anti djøf snak forstås sådan

den triste udvikling som vi så

tidligere socialdemokratisk ledede regering hvor man jo skar i kommunernes serviceramme med tre milliard

løftet ældreområdet med seks hundrede og halvtreds milliard

dagligdagen er for mange ældre var troværdigt

ældre som er for svækkede til selv at klare rengøringen lever med at

for nogles vedkommende også decideret beskidt i deres hjem vi vi har også set en udvikling hvor det faktisk på ganske få år er blevet normen

mere end halvdelen af landets kommuner

komme i bad én gang om ugen hvis man ikke selv kan klare det og det siger jo noget om at

tilført midler det anerkender jeg

er det beløb bare slet slet ikke fulgt med det behov som der er derude det skyldes jo det forhold at der bliver flere og flere ældre i det her land også flere og flere ældre som har brug

egentlig godt tænke mig at spørge om venstres

det når man besøger nogle af de ældre som ikke selv kan klare

men vi har også også set eksempler på ældre som har ligget for længe i sengen med en våd ble eller ældre der ikke

gjort ordentligt rent jeg nævnte nogle eksempler i min ordførertale ja det har vi set eksempler på

fra venstres side sammen med de øvrige partier i regeringen og sammen med dansk folkeparti har sat det som

vi har løftet den kommunale serviceramme med økonomiaftalen med kl for to tusind og nitten og alene med den aftale løftede vi servicerammen med en

ældre sagen har undersøgt hvad servicestandarderne er rundtomkring i kommunerne i dag

det mest almindelige at det kun er én gang om ugen

og det handler ikke om at jeg underkender det arbejde som medarbejderne i ældreplejen laver

givet af kommunen

kommer massivt flere ældre og det

politikere på christiansborg for at sikre en god økonomisk ramme og kommunerne har da et enormt stort ansvar for at fylde den ramme ud og prioritere ældreområdet

tak til at initiativ til dagens debat

hvilke tiltag regeringen vil igangsætte inden årsskiftet for at sikre at danskerne

jeg ved godt at det kan tage lang tid at få en sag fremmet i folketingssalen

kan rumme rigtig mange temaer de to temaer som jeg har valgt at trække frem er dels spørgsmålet om tilbagetrækning det ved vi har rigtig stor betydning for mange

tredive årige chris jakobsen

arbejder som slagteriarbejder sagde at han

til han fylder tre og halvfjerds

det tvivler han på er muligt når han har udsigt til at skulle arbejde til han bliver tre og halvfjerds

rengøringsassistenter jord og betonarbejdere og også social og sundhedshjælpere som jo også

dem der arbejder inden for ældreområdet

egen personlige fremtid

i går at de nu mener at vi skal indføre differentieret pensionsalder det har vi længe ment i enhedslisten

laver en ordning hvor man efter fyrre år på arbejdsmarkedet har mulighed for at trække sig tilbage

har man tidligere meldt ud at man ønskede at hæve pensionsalderen endnu mere end det der ellers er aftalt heldigvis er det blevet forpurret af enhedslisten sf

forlig som betyder at chris har udsigt til en pensionsalder på tre og halvfjerds år

er ældreplejen som jo også har været genstand for en del af debatten i dag

vil være tilstrækkelig når de får brug for den engang det viste tryghedsmålingen fra to tusind og sytten

siden to tusind og otte

end seks millioner hjemmehjælpstimer

tre og tyve procent flere ældre over fem og tres år altså

de ældre som modtager hjemmehjælp

bliver der længere og længere mellem besøgene i dag er det blevet almindeligt at ældre som har brug for hjælp til at komme i bad kun får et bad en gang om ugen

en udvikling som er accelereret bare inden for de sidste

er kvaliteten også under et voldsomt pres i nogle kommuner er bemandingen så ringe at det går ud over medarbejdernes mulighed for at yde en værdig pleje og omsorg

er også eksempler på at man alene har ansvar for op til to og fyrre beboere

ældre som har betalt for den økonomiske krise både med senere tilbagetrækningsalder og ringere velfærd og

den vil betyde yderligere nedskæring af ældreplejen fordi kommunernes økonomi slet ikke kommer til at modsvare de mange flere ældre som får brug for hjælp i de kommende år jeg må sige hvis jeg skal sige noget positivt at det dog var en

at velfærd ved de her finanslovsforhandlinger ikke var førsteprioriteten det vil i høj grad blive de svageste ældre som betaler prisen for den

fra liberal alliance og det

enig i at regeringen skal sikre at

ældreomsorg men at sikre at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde virker som en lidt svær opgave at løse især her inden årsskiftet

har det med at føre diverse uundgåelige fysiske og mentale udfordringer med sig eksempelvis sker der en helt naturlig ældning af kroppen som er umulig at undgå og så har jeg slet ikke nævnt livsstilssygdomme og aldersbetingede sygdomme de senere år har forekomsten af livsstilssygdomme været stigende men det skyldes blandt andet et positivt fænomen nemlig at vi lever længere med alderen følger der nu engang sygdomme og diverse lidelser hvorfor det bogstavelig talt er umuligt at sikre alle danskere en tryg alderdom

og den skal så gerne være så værdig som muligt

ældre får en hjælp som afspejler deres forskellige behov vi skal sikre at der er en tryg og værdig ældreomsorg vi skal sikre at de ældre har en stor valgfrihed når det kommer til serviceydelser

den enkeltes behov ældre skal have mulighed for at leve det liv de selv ønsker og vi har et ansvar for at de fysiske og praktiske begrænsninger vores ældre medborgere måtte have minimeres mest muligt jeg synes faktisk at vores regering blandt andet sammen med dansk folkeparti

ovenstående og givet ældreområdet et tiltrængt løft blandt andet med

det gode ældreliv hvor der er afsat hundrede og syv og tres million kroner til blandt andet en god overgang til ældrelivet og en målrettet indsats for de svageste ældre

mistrivsel og ensomhed hos vores ældre medborgere og med den seneste

million kroner til at afhjælpe ensomhed og mistrivsel

blandt andet med plejehjemsoversigten og klippekortet til plejehjemsbeboere

klippekortet kan give vores ældre mulighed for at disponere over klip som kan gå til ekstra hjælp og støtte

af ugen eller til aktiviteter som ligger ud over den eksisterende plejeindsats i liberal alliance er

den overbevisning at ældreområdet de seneste år har fået et markant men også tiltrængt løft blandt andet med

initiativer samt mange andre som jeg overhovedet ikke kan nå at berøre her i min tale liberal alliance støtter derfor det

læst op af herre jeppe jakobsen

var ældreministerens ambition med sit virke som ældreminister at danskerne med tryghed kan gå deres alderdom i møde

det er ikke i sig selv noget ønskværdigt og

hundrede færre fuldtidsansatte i ældreplejen er det set med liberal alliance briller en god udvikling at vi siden lars løkke

tvivl om at man altså ikke kan sætte det her op en til en når de her opgørelser bliver

både af personer og af investeringer

hvor mange ældre der kommer men man medregner ikke udviklingen i teknologisk

innovation i smartere arbejdsgange i sund aldring de ting medregner man ikke

ikke så meget fremskrivningsusikkerhed der kan man se at

mener liberal alliances ældreordfører at det er positivt at der er kommet tre tusind syv hundrede færre fuldtidsansatte i vores ældrepleje siden lars løkke

og selv om liberal alliance gerne ser

går den effektivisering på det administrative

så det er det vi ønsker der skal være de varme hænder som der skal være

ikke mindst set i lyset af at ordføreren jo selv peger på at når vi bliver ældre bliver vi også sygere

følger bare med alderdommen at der kommer noget til os og det betyder også at flere mennesker får brug for sygehuset

flere mennesker ender med at få brug for pleje og omsorg specielt når vi også bliver flere og flere ældre det ved vi jo demografien siger at lige foran os venter

rigtig rigtig mange ældre over firs år og vi skal kunne tage hånd om dem

tænker at ambitionen i forhold til at sikre at økonomien følger

med den demografiske udvikling burde være et udtryk for at man bliver nødt til at gøre det for at følge med den

det parti som havde afsat flest penge til demografisk udvikling seks og tyve milliard kr og de var vel at mærke finansieret hver en øre så vi har i høj grad øje for den demografiske udvikling

som liberal alliances formand praler med at man har givet til skattelettelser

det er netop rigtigt som ordføreren siger

eller man kan vælge at bruge dem til velfærd og velfærd handler også om

den demografiske udvikling altså forudsætter

det var nok ikke sket hvis liberal alliance ikke havde været en del af regeringen det

med hensyn til de seks og tyve milliard

havde de seks og tyve milliard kroner

og med hensyn til det her

igen den fuldstændig forkerte præmis for det er ikke enten eller det er både og

ærligt at det er en bedre prioritering at bruge penge på for eksempel at lette skatten på privatfly og lystyachter

ganske enkelt ikke den prioritering som jeg kan forstå har været en af liberal alliances mærkesager i den her finanslov men det må jo være

kræver det vækst i det private erhvervsliv

er fra det private erhvervsliv

får sat verdens højeste skattetryk længere ned

at skabe den velstand der skal give råd til

ved at skatten nu er blevet sænket på lystyachter

de ældre og sådan vil der være mange ting hvis man piller en enkelt ting ud af konteksten vil lige præcis den lille ting måske ikke have direkte indvirkning på noget andet men kigger man på den samlede pakke

men der er også en anden ting med skattelettelser

vi vil gerne komme det her til livs fordi nogle

har arbejdet en vis legemsdel ud af bukserne og dermed har fået råd til

så skal man ikke særbeskattes af det fordi nogle andre er misundelige

er hjerteskærende at der er ældre i danmark som lever ensomme liv med en følelse af meningsløshed og hjælpeløshed

ældre medicinske patienter i danmark der sendes frem og tilbage mellem kommuner og hospitaler for eksempel uden at få en ordentlig genoptræningsplan og uden at blive set som de mennesker de med de individuelle behov de har først og fremmest vil jeg sige tak for at indkalde til denne forespørgselsdebat i dag om at ældre skal kunne gå deres alderdom trygt i møde den er vigtig og der er mange ting at tage fat

jeg kunne godt tænke mig at starte med at tage udgangspunkt i ordet trygt trygfondens undersøgelse fra sidste år som er blevet nævnt tidligere i dag viste

udsigt til tryghed er et ord som er populært og som ofte høres i medierne tryghed er noget langt de fleste af os kender til men hvad betyder det der findes ikke en entydig definition af ordet tryghed

der defineres som trygt for den ene i den enes situation kan være noget helt andet for den anden men når det er sagt skal det være trygt for eksempel at være indlagt på et hospital i danmark og det er det heldigvis også i de fleste tilfælde undtagen hvis man for eksempel ligger på gangen det vil langt de fleste mennesker nok opleve som utrygt og uværdigt fordi man ikke har nogen form for privatliv dansk forskning viser faktisk også at

der skal være økonomi til at man som ældre patient ikke skal tilbringe sin tid i en seng på en gang og der skal være mulighed for at så få som muligt ender deres tid i en seng på hospitalet i to tusind og seksten døde tre og fyrre procent af danskerne under en indlæggelse professor frede olesen fra olesen

sagde for nylig nogle ting om tryghed og sygdom til politiken han sagde at angst og utryghed kan være symptomforværrende og han sagde også

har haft et sundhedsvæsen som gennem mange år har været fokuseret på en biomedicinsk optimering af behandlingen den prioritering er sket på bekostning af tryghed tillid og kontakt til patienten gennem de senere år er der dog sket en ændring det professionelle samfund har fået et skarpere blik for at der er brug for en bedre balance

det håber jeg virkelig at han har ret i men der er stadig udfordringer det nytter nemlig ikke noget at ældre patienter tilbringer al deres tid hjælpeløse og inaktive i en seng når de for eksempel er på et plejehjem eller på et hospital en dansk undersøgelse viser at ældre patienter der kunne gå ind uden assistance

de blev indlagt tilbringer sytten ud af døgnets fire og tyve timer i sengen under en indlæggelse sytten ud af fire og tyve timer

betyder det helt konkret at de mister muskelstyrke

og det kan betyde en risiko for faldulykker og for social isolation og ensomhed og det skal vi gøre noget ved vi skal hjælpe

utrolig vigtigt at vi finder ud af hvad vi gør ved den trivselsudfordring vi har i forhold til vores ældre medborgere det kan ikke være rigtigt at man skal ende sine dage med ikke at trives med at føle sig ensom og utryg og ikke have et godt liv jeg vil dog også glæde mig over i dag at vi har gjort nogle gode ting

vi har fået gennemført nogle gode ting sammen jeg glæder mig for eksempel over at vi har

sat fokus på at få

for eksempel psykologhjælp

gør at vi også får patientvenlige stuer på hospitalerne og det er rigtig rigtig godt i alternativet mener vi der er brug for en helhedsorienteret indsats at man skal lytte til hver enkelt ældre at vi tilpasser indsatserne til den enkelte ældre at vi inddrager sociale

at vi fokuserer på forebyggende indsatser

grad inddrager pårørende og civilsamfundet alle har fortjent en tryg og god alderdom og det skal vi der er her i dag gøre alt for

vores ældre får der er stadig problemer der skal løses tak for

hvad der sker hjemme i kommunerne og ældreplejen så kunne

som ordføreren er med i hvor der står at man er bekymret for de store

forskelle i serviceniveauerne kommunerne imellem

taler om alt det her med nærhed og lægger mere og mere ud til kommunerne vi går

lægger mere og mere ud til kommunerne er at

undersøgt hvad det er der bliver gjort i kommunerne og det var en fra vive der sagde det hun

for eksempel bliver udskrevet fra et sygehus hvad er det for et serviceniveau

der er mange sygeplejersker og sosu assistenter men der er for eksempel ikke læger og det er jo en af de problemstillinger man er nødt til at gribe fat i hvis man gerne vil have mere ud til kommunerne

hvad det er der bliver gjort i de otte og halvfems kommuner og det mener jeg

serviceniveauet rundtomkring i kommunerne som

forskel i kommunerne altså kommunerne får jo penge som de så kan prioritere til ældre nogle vælger så at prioritere flere penge til andre ting for eksempel stadioner

integration end man gør til til ældre det er jo op til kommunerne fordi kommunerne påberåber sig retten til at have kommunalt selvstyre vil ordføreren lave sanktioner hvis kommunerne ikke lever op til en eller anden ensartet

bliver udskrevet for eksempel fra et sygehus og min dokumentation

vive som forsker i det her sagde at det har vi

ikke dokumentation for for vi ved faktisk ikke hvordan man behandler mennesker når de kommer hjem fra sygehuset det kan være på otte og halvfems forskellige måder så det synes jeg da virkelig vi skal starte med at finde ud af

angribe nogle kommuner for ikke at gøre det ordentligt

at der er store forskelle på hvordan ældre bliver behandlet i de forskellige kommuner jeg anerkender at der ikke er samme styr på behandlingen af de ældre jo tættere man kommer ud på kommunerne og som jeg lige sagde før der er formentlig som vi kan se i medierne kæmpestor forskel på om man bor i en stor kommune som har en stor økonomi eller en lillebitte kommune der har en lille økonomi og måske har mange

så siger jeg bare skal vi ikke prøve at få styr på det få overblik over hvordan det egentlig er vores ældre medborgere behandles

men det synes jeg da vi skal prøve at få styr på

anerkender at der er forskelle i serviceniveauet hvad vil

vi ved fra medierne at der ikke er et ensartet serviceniveau det jeg startede med at sige

vi skal da have dokumentation for hvordan standarden er derude hvis vi tror ud fra mediernes fortællinger og ud fra vores egne møder derude med folk

behandling af de ældre så skal vi da gå ud og finde ud af

ret vigtigt for os at vide hvor alternativet står

i den her debat ordføreren siger i sin tale at at man har stor respekt for det kommunale selvstyre og det har vi

set også i dansk folkeparti men vi er også klar over at der er nogle udfordringer i forhold til at man ikke for eksempel efterlever lovgivningen

ikke tænker så meget over hvis der er øremærkede midler

side at at man så også lever op til det

er virkeligheden det er fair nok men hvis nu det viser sig at der ikke er den her

at sikre at der kommer den her her ensartethed også sådan

sikre at der stadig væk vil være et kommunalt selvstyre fremover

at få dokumentation for

igennem medierne igennem vores egne møder med virkeligheden derude medarbejdere at det

der er store forskelle så synes jeg da altid man skal starte med at sikre sig at vi har en viden om det særlig når vi alle sammen oplever at det bliver skubbet mere og mere ud i kommunerne ansvaret bliver skubbet mere og mere over til kommuner som faktisk

kompetencerne til det

vi har lukket nogle små sygehuse og lagt det ind på nogle store centralsygehuse men nu skubber vi det tilbage

i kommunerne og så skal hjælpe kommunerne med at kunne påtage sig det

sundhedshuse som kan påtage sig ansvaret så vi skal da da lave tiltag så vi sikrer os at man får den ensartede behandling og at man er tryg ved

den enkelte borger ved udskrivning føler at man ligesom bliver taget imod når man

i eget hjem helt konkret hvad vil alternativet gøre

for at få den her viden som man efterlyser

sikker hvad vil man gøre og når man så har den viden hvad kan vi så forvente fra alternativets side for jeg fornemmer at alternativet

kommunerne uden at være sikker på at kommunerne har den ekspertise der skal til eller det økonomiske grundlag der

nogle mennesker som ofte har nogle meget specialiserede behov det ser vi jo problemstillinger med rundtomkring i kommunerne og som jeg sagde før er der kæmpe forskel på om man er en stor kommune

københavns kommune er på størrelse med tredive af de mindste kommuner hørte jeg for nylig en der sagde og det vil sige at der har man jo mulighed for at opbygge noget ekspertise som man ikke har i en lille kommune hvor man har fireogtyvetusinde og femhundrede indbyggere

jeg var i kommunalbestyrelsen så

og det skal vi sikre os herindefra

hvor der er søde mennesker hvor der er hyggeligt hvor der dufter af mad hvor der er musik og dans hvor der er dyr hvor der er natur og en have og hvor der er besøg af børn fra den lokale børnehave eller skole

alle steder

måske er det

ældre og i laver også ting

ældre men samtidig er der bare en konkret nedskæring fordi pengene ikke følger med der er kommet færre penge per ældre siden dansk folkeparti er begyndt at lave finanslove siden jeres kommunalreform

er det faldet med fem og tyve procent det er faldet fra at der før i tiden var

rimelig frustrerende som politiker

nogle ting herinde og nogle gange

er små ting i forhold til det som er det fuldstændig grundlæggende

jeg er meget optaget af at vi begynder at tænke velfærd på en ny måde

egentlig velfærd betyder velfærd er at fare vel

have det godt og for mig handler det om at være noget for nogen og det kan ikke bare gøres op i tid

heller ikke det samme for alle mennesker

en vigtig opgave i

i virkeligheden ligestiller det som det offentlige gør

udgangspunkt i hvad man selv har brug for

og om at man får den helt grundlæggende hjælp som man har brug for det kræver penge men det kræver også at der er medarbejdere nok og derfor spiller det

ind i hele vores diskussion om at vi lige nu bare er for få mennesker i danmark til at tage det arbejde der og at vi derfor har brug for at rekruttere fra udlandet

ja det skal alle partier i folketinget men dansk folkeparti har jo den helt særlige rolle

til finanslovsforhandlingerne vi kan jo se år efter år at det der er vigtigt for dansk folkeparti får man også derfor

seks hundrede og halvtreds million kroner

at man i finansloven har valgt at bruge syv hundrede og halvtreds million kroner på en ø

jeg godt at alternativet sagde

jeg bliver vred over at jeg

et godt liv og det kræver at vi får flere dygtige voksne til vores børn

have fået rigtig mange elbiler eller man kunne have fået markant mere tid til de ældre hvis det var det dansk folkeparti havde prioriteret

derfor står der for mig bare tilbage at at jeg håber at vi snart får

som kan prioritere at løse de virkelige problemer

at man jo ofte skal have enderne til at nå sammen under den tidligere socialdemokratisk

altså i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og femten skar man den kommunale serviceramme med tre

måde er et udtryk for en forhandling der var jo flere partier i regeringen

at lave reformer og derfor var der nødt til at blive rettet op på økonomien

at vi vil have styr på økonomien

i høj grad på grund af de reformer som radikale venstre har været med til at

økonomiske reformer

ordfører sige at at vi fra venstres side skulle have forsømt

reformer men lad nu det ligge jeg spurgte jo

milliard kroner i den kommunale serviceramme det kunne vi så ikke få noget

i samme spor som ordføreren selv indledte med nemlig at politik ofte er et udtryk for en

regering som de radikale var en del af valgte også at sænke topskatten

ændre vores skattesystem vi synes der skal være mindre skat på arbejde og til gengæld mere skat på det som vi vil have mindre af nemlig forurening men jo også det

man ikke bare kan flytte nemlig bolig vi vil fortsat arbejde for at

skatten på arbejde kommer ned både i bunden men vi har også været med til at lette den i toppen men det skal være socialt balanceret

historien hvor mange år var det nu der gik fra advarselslamperne begyndte at

venstre gik i gang med at kigge på reformer der gik utrolig lang tid og det var jo derfor at nogle af de store reformer

først blev til noget da vi så trådte til

vi i radikale venstre også gerne vil være med til at tage nu

skal man ikke bare vente på det går dårligt igen men

skal forberede sig på at der også er penge til det vi gerne vil

kender det forløb men det er rigtigt politik er et spørgsmål om at

mødes om tingene dengang der blev lavet en s r sf regering var der to partier der gik til de forhandlinger med ønsket om en årlig offentlig vækst på en

procent med vedtagelsen af budgetloven de to partier

var socialdemokraterne og socialistisk folkeparti og man

man ønsker altså lavere vækst i det radikale venstre og derfor er det lidt flot at stå her og anklage os andre som faktisk løfter budgetterne for de ældre for at være onde ved den offentlige sektor

seks og tredive milliard kroner eller næsten lige så meget som vi bruger på ældrepleje i det hele taget på konsekvenserne af ikkevestlig indvandring synes det radikale venstre at seks og tredive milliard kroner

i forhold til privatfly og alt muligt andet til at blegne i forhold til hvad vi bruger på det her synes det radikale venstre at det er en god måde

sig selv og betale skat og derfor er det jo også dansk folkeparti som ikke bare har det dummeste men også det dyreste synspunkt i den her sammenhæng fordi dansk folkeparti synes

ikke skal tage et arbejde og betale skat men at man skal blive forsørget hele sit liv mens man er her i danmark inden man kan vende hjem det er det dyreste synspunkt af alle så hvis dansk

så er bare med at komme i gang

kommer til at ske uanset hvad man gør så sker det ikke integrationsplan efter integrationsplan har vist at det

til at ske så jeg bliver bare nødt til at sige

som det radikale venstre har bragt til

sikrer at vi lige nu bruger seks og tredive milliard kroner hvert evig eneste år milliarder

er dansk folkeparti som nu siger at folk slet ikke skal

insisterer på at folk skal

menneskeligt en katastrofe at man ikke kan få lov til at lave noget men det er altså også den dyreste løsning for samfundet

vi bare tilbage ved finansloven hvorfor er det at dansk folkeparti igen har valgt at bruge vores penge på en øde ø i stedet for at prioritere pengene til de ældre som kunne have

afsløre dansk folkeparti

der kom så meget afsløring som sådan og hvis der er

gør i dag ved at vi siger det er faktisk os der sætter ældreområdet på dagsordenen og det skal vi lige huske det er

at tale om at vi har de dummeste synspunkter sådan tror jeg ikke vi normalt plejer at tale om det radikale venstre når de kommer med deres ytringer i forhold til politiske holdninger

synes jeg faktisk at df har fået adskillige ting med

i den aftale der er kommet der er fokus på ensomhed sorg selvmord underernæring noget omkring sosu assistenter noget om arbejdsmiljøet noget

adfærd over for ansatte i ældreplejen og så

også sat fokus på det omkring handicapområdet hvor

der er ledsagelse til blinde over syv og tres år

ikke kan anerkende og i samme ombæring også komme med en redegørelse for hvad det er radikale i de

når man ikke fører en økonomisk politik der betyder at økonomien følger med når der bliver flere børn og flere ældre så er virkeligheden ude i kommunerne jo at

starter hver evig eneste budgetlægning med

en tid hvor vi har pengene til det

at ordføreren brænder meget for

nævner nogle ting i forhold til det og der er en hel masse omkring udlændingeområdet

dem antyder jeg overhovedet ikke

standarderne højne hele ældreområdet

det som vi grundlæggende tror på er at det ikke er et spørgsmål om at komme ud fra

og nødvendigvis kunne præsentere noget der er nyt hvis man så samtidig har skåret ned i kernen og jeg oplever at der lige nu er et pres på det som er kernevelfærden derfor synes jeg der er en opgave i at få flyttet fokus tilbage på det som er den reelle velfærd og som bare kræver det kedelige nemlig at der er mere tid i kommunerne det var den ene del

handler om at vi ønsker at se velfærd på en ny måde hvor det mindre er gjort op i minutter

synes at der er blevet ødslet utrolig mange penge væk i rigtig rigtig mange år på integrations og udlændingeområdet

at hvis de radikale får lov til at have indflydelse på en regering igen som de havde for for fire år siden så ødsler vi pengene endnu mere væk så er det ikke seks og tredive milliard kr vi skal bruge om året

og hvor skal de penge komme fra de kan jo kun tages fra alle de andre velfærdsområder fra ældreområdet fra børneområdet som ordføreren jo også selv brænder så meget for

jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren om ordføreren ville være med til at

flere penge nu hvor der bliver flere børn og flere ældre men hvis vi gerne vil bruge færre penge på udlændinge kræver det jo at vi gør det der virker og det er at sørge for at folk tager en uddannelse og kommer i job

ikke forsørget af det offentlige dels betaler de skat til vores statskasse derfor gentager jeg bare dansk folkeparti har det dyreste synspunkt på det her område fordi det er dansk folkepartis politik at folk ikke må arbejde og dermed ikke må betale skat men at man skal forsørges af det offentlige så

til fru susanne eilersen og sige ja lad os da arbejde sammen om at få beløbet

år i danmark har udlændinge ikke kunnet tage job de sidste tredive år i danmark har udlændinge ikke haft alle muligheder for at kunne vise at de kunne forsørge sig selv de sidste tredive år i danmark hvis man vil mere af det samme

ønsker vi ikke at udlændinge skal blive varigt i danmark vi ønsker at hjælpe så længe det er og så skal de sendes hjem hvordan

folk kommer i arbejde med det samme i stedet for at man som tidligere brugte mange år på at lære dansk og først på et meget sent tidspunkt måske kom til det der med job og vi kan se

de nye tal viser jo at der er flere der kommer i arbejde og derfor synes jeg

man begynder at sige at folk ikke skal arbejde

det er faktisk nu vi er ved at lykkes med det

der også blive flere penge både til flere pædagoger til vores børn men jo også til mere tid

helst tidspunkt udtalt mig om hvad ordføreren skal stille spørgsmål om

udtalt mig om at jeg ikke selv ville stille drillespørgsmål så det vil jeg bare

jeg synes der er gået rigtig meget valgkamp sådan oplever jeg det i den her debat og jeg synes måske det er lidt ærgerligt for de ældre der sidder og kigger på det at vi skal tale så meget integration jeg er udmærket klar over at tingene hænger sammen at pengene

bruges én gang men vi har talt rigtig meget integration her i dag i stedet for at tale om at vi faktisk ofte laver nogle gode ting sammen og i stedet for at prøve at finde hinanden og sige hvad

skal til for at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde og

og ældre dels at vi tænker velfærd på en ny måde

at jeg har betalt skat det gør jeg gerne

dansk folkeparti og regeringen som vælger at bruge syv hundrede og halvtreds million kroner på en øde ø samtidig med at der så er bygninger der kommer til at stå tomme man kunne have brugt de penge på de ældre

har en diskussion om om vi synes man gør det godt nok

er enige om at vi gerne vil gøre mere for de ældre

der skal til og så er jeg fuldstændig enig at det er en pointe at man sagtens kunne have prioriteret mange flere penge fra dansk folkepartis side og at det er en pointe når det er

at diskutere nogle ting som er i udkanten af hvad det egentlig er for en forespørgselsdebat

det er en pointe men det kunne være rart at vi også havde diskuteret rigtig meget mere

nogle tiltag vi i fællesskab kan

som vi har gjort før for at vi kan sikre

en prioritering af hvad vi gerne vil bruge pengene på og hvor vi så tager pengene fra og når man

men at bruge dem på en øde ø

kunne jo blive til noget hvis man satte handling bag ordene og derfor synes jeg det er vigtigt at vi ikke bare

og snakker men også viser i konkret handling at vi er villige til rent faktisk

god politik i den tidligere regering

ordføreren svarede fru jane heitmann at

om at pensionsalderen skal hæves og det mener vi fordi vi på

den måde så både ville få råd til at få flere pædagoger at få afskaffet besparelserne på uddannelse at få gjort mere for vores ældre samtidig

kunne lave en meget mere målrettet indsats for de ældre som har brug for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet

dag oplever jeg at vi på den ene side ikke har penge nok til det vi gerne vil og på den ene side faktisk heller ikke hjælper de ældre som har brug for at gå tidligere på pension kan i dag

at fru lotte rod havde nogle reformer i tankerne som ville skabe økonomi

og specielt inden for sundhedsfaget inden for slagterifaget og inden for de ufaglærte områder oplever vi at flere og flere

rigtig svært ved at få den seniorførtidspension som jo skulle have

er det ikke bare kommet for langt

og hvor længe vi kan blive ved med at arbejde og hvad er er de radikales eget bud på at så mange arbejdere står derude og siger vi kan ikke holde til arbejdet og vi frygter faktisk fremtiden og alderdommen

det ene er at vi i radikale venstre foreslår at alle mennesker skal have en uddannelseskonto som gør at alle har meget bedre muligheder end i dag for at efteruddanne sig i løbet af deres liv fordi der er job som man ikke kan blive ved med at have i mange år fordi de er for hårde det andet svar er at vi ønsker en væsentlig lempelse

alle der er nedslidte kan gå tidligere på pension vores oplevelse er faktisk at det i dag er alt for svært og at vi lader folk i stikken fordi vi lige nu

derfor skulle hele ideen med at lave en pensionsreform være

bedre forhold for dem der har brug for det

kolleger derude som også er på min egen alder allerede er slidte og faktisk har faktisk har svært ved at se hvordan de skal holde til arbejdet frem til

den allerede høje pensionsalder så hvad gør vi i forhold til lige præcis den gruppe og hvis ordførerens svar er at de skal på en seniorførtidspension så siger vi jo i virkeligheden til dem at de skal finde sig i en fattigere fattigere alderdom end andre vi må kunne finde på et bedre svar

det er den mest vidtgående model jeg har hørt i folketinget og det synes jeg også er nødvendigt fordi det jo er sådan at der bare er meget meget store forskelle på os og derfor er der behov for at der er nogle som sagtens kan arbejde

der er en anden gruppe som har brug for at gå tidligere på pension end i

sf det drejer sig om

som også i stigende grad får brug for pleje og behandling arbejdernes erhvervsråd har beregnet at regeringens sidste finanslov er underfinansieret med to milliard kr hvis man alene skal følge med den demografiske udvikling det kan mærkes især i ældreplejen

af en skaldet kan kommunerne heller ikke løse problemet uden de nødvendige midler politik er også prioriteringer og mens ældreministeren har hyldet princippet om at holde fingrene væk

at vi skulle have prioriteret velfærd før enorme skattelettelser til de rigeste

går både ud over kvaliteten

prioritering af ressourcer til ældreplejen smitter naturligvis også af på vores evne til at rekruttere unge til sundhedsuddannelserne advarselslamperne har blinket alt for længe og vi venter stadig på den langsigtede dimensioneringsstrategi som skal dæmme op for manglen på faglært personale både nu og i fremtiden heller ikke her levner finansloven håb om varige og holdbare løsninger

kunne i en vis udstrækning afhjælpes hvis flere sundhedsfaglige medarbejdere ville være indstillet på at arbejde på fuld tid i stedet for på deltid

og for det andet skal medarbejderne kunne se for

men de har for travlt for ringe normeringer resulterer ofte i mange vikarer og

mange ændringer i de daglige arbejdsplaner og det går ud over kontinuiteten og det går ud over kvaliteten det mærker de ældre undersøgelse på undersøgelse dokumenterer at ældre brugere af hjemmehjælp ønsker sig faste hjælpere som ved hvad der skal gøres hos den enkelte og som reelt har mulighed for at observere forandringer der skal handles

om at ældreplejen skal organiseres med faste teams

for det ville give mening for den ældre det kan styrke kvaliteten og det kan styrke kontinuiteten og det kan skabe ro på hverdagen det er rigtigt at satse på det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen men vi må også konstatere at vi ikke er kommet et skridt nærmere konkrete resultater

en tydelig ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner

at snige brugerbetaling ind ad bagdøren i ældreplejen det er skævt og det skaber ulighed i sundhed

akutstuer som erstatning for længere indlæggelsestid naturligvis skal være gratis for borgeren jeg ser frem til en tydelig afklaring i den sag i mellemtiden bør ministeren se på hvordan flere og flere borgere også må betale for at få vasket tøj få pudset vinduet med videre

de færreste har altså tid til netværk og kurser og pårørende har brug for håndgribelige redskaber

i systemet sfs forslag om pårørende guide giver stadig væk vældig god mening ikke mindst set i lyset af at forslaget faktisk er udarbejdet af en pårørende som selv har erfaret fejl og mangler i støtten til travle pårørende som ofte skal passe et job

er der fortsat brug for rettigheder som kan sikre at pårørende har frihed til at være til stede i de sidste timer eller dage så vi i videst muligt omfang kan sikre borgerne

et udpluk af nogle af de dagsordener som vi i sf har forsøgt at bidrage med i den her folketingsperiode

er fortsat til fri afbenyttelse vi har råd eller vi havde i hvert fald råd

sige tak til dansk folkeparti for at indkalde til en

bore mere i sfs ældrepolitik denne gang og så er det ældreministeren der nu får ordet

debatten i dag som jeg nævnte indledningsvis synes jeg det er rigtig godt at vi nu har haft lejlighed til

en god ældrepleje endnu bedre samtidig er jeg også glad for muligheden for

på de mange nye initiativer som er på vej

vi har haft en god debat om ældreområdet og man må jo sige at vi er kommet langt omkring som jeg sagde i min indledende tale prioriterer regeringen ældreområdet meget højt og vi sætter handling bag ordene

finanslovsaftale for to tusind og nitten har vi sammen med dansk folkeparti for fjerde år i træk indgået en aftale om finansloven hvor ældreområdet har fået meget høj prioritet

de seneste år blandt andet har sikret den årlige værdighedsmilliard til mere værdig ældrepleje i kommunerne indførelse af værdighedspolitikker i alle landets kommuner og fem hundrede

til en bedre bemanding i hjemmeplejen på plejehjem plejecentre og friplejehjem og med den seneste finanslovsaftale for to tusind og nitten har regeringen sammen med dansk folkeparti prioriteret yderligere seks hundrede

og halvtreds million kroner til at understøtte en tryg og værdig alderdom for svækkede ældre

som nævnt i min indledende tale de mange ambitiøse og målrettede initiativer på ældreområdet som vi har fået igennem ved de seneste satspuljeaftaler sammen med alle satspuljepartierne jeg vil gerne fastholde at regeringen med sin vedholdende prioritering af

at vi er bevidst om udfordringerne på ældreområdet

er sikre nogle gode rammer for området vi tager også ansvaret for løbende at udvikle området både fagligt kvalitetsmæssigt og økonomisk det er min holdning at regeringens politik på ældreområdet viser at vi tager fat på de udfordringer der kan være i ældreplejen vi lukker ikke øjnene vi handler faktisk

på ældreområdet så vi holder det rette fokus nemlig at sikre tryghed og værdighed i plejen og omsorgen for vore ældre borgere så de ældre trygt kan gå deres alderdom i møde tak for ordet

en vedtagelse her i dag som blandt andet lægger op til at

gå til kommunerne hvis de svigter deres forpligtigelse og den følger

to tusind og sytten hvor samme partier siger folketinget påtaler over for kommunerne at ældreplejen er en kerneopgave for kommunerne

nedprioritering af ældreplejen vil blive mødt med yderligere øremærkning af de midler kommunerne har til rådighed jeg har her til morgen

stillet et udvalgsspørgsmål hvor jeg beder om at få udviklingen i udgifter

og jeg vil bare høre hvis hvis det svar kommer tilbage at der til næste år er budgetteret med færre midler end der

i indeværende år føler regeringen sig så forpligtet af dels den vedtagelse man har lagt stemmer til

besøgt alle otte og halvfems kommuner det synes jeg er rigtig fint

er også i forhold til at vi kan se at der er stor forskel på kommunerne

når ministeren er ude at besøge kommunerne har man så sagt at

at overholde lovgivningen i forhold til de ting der skal implementeres

lige nævnt at det er meget vigtigt jeg har jo nævnt hver eneste har været ude hvor vigtigt det er

vigtigt at overholde serviceloven man skal se på den enkelte ældre og se

med hensyn til øremærkning jeg vil jo sige

se på hvor det giver mening det kan

medføre noget ekstra bureaukrati

at kommunerne i deres prioritering styrker ældreområdet ud fra

død og nu her

ministeren er kommet hjem hvad er det så for eksempel

at vi skal arbejde videre med i 2019 hvad er det for nogle ting som medarbejdere og ledere og så videre ligesom har sat fokus på

et billede af at der er nogle områder hvor

rekrutteringsproblemer der er mange kommuner som har et problem

jo så glad for at vi selvfølgelig har taget det op her her og og har imødekommet

har der været mange der har givet udtryk for at de har været glade for at man har kunnet få fokus på den enkelte

oplevet nogle uhensigtsmæssigheder altså nogle kommuner

på noget lovgivning eller sende hyrdebreve

eller har kommunerne efter ministerens mening

brev ud til kommunerne sidste år

der fik de ligesom at vide

så kunne det jo måske vise sig at det i

det er svært at få pengene til at række når det er sådan

opretholde det serviceniveau som vi har haft hidtil når vi hele tiden beder kommunerne om at løse flere opgaver for de samme eller for færre

har styrket budgetterne derude og

prioriteret ældre meget meget højt

var ældreområdet det velfærdsområde som fik tilført flest penge

milliard kroner så der er ingen tvivl om at pengene er prioriteret og

ikke følger med i forhold til at der kommer flere og flere ældre det nytter jo ikke noget at man sender

flere penge med hvis det er sådan at man ikke sørger for at det også passer til det antal ældre der faktisk skal have hjælpen finansministerens egne beregninger siger at vi får forholdsvis flere ældre

mere end det dobbelte af det som der er afsat på det her års finanslov for bare at imødekomme det demografiske træk

er en ældre mere så så stiger prisen

det betyder jo ikke at der er blevet flere udgifter

mig og sådan er der mange andre end mig så vi har rehabilitering som har betydet utrolig meget vi har velfærdsteknologien som vi ser

ældreårgange som bliver sundere og sundere

et mindretal af landets kommuner til i dag at flertal af landets kommuner hvor man kun får tilbudt bad

at det er almindeligt at man som nattevagt kan have ansvaret for op til fire og tyve beboere

ingen tvivl om at der mangler ressourcer i ældreplejen

ministeren som jo tilhører et parti liberal alliance som prioriterede i finansloven at man skulle sænke skatten på privatfly og på lystyachter om ministeren selv synes det er en klog prioritering i lyset af at vi i så høj grad mangler ressourcer

at man er én person til fire og tyve

noget der for mig er nyt det med et bad om ugen

jeg kan huske da jeg kom ind det var ligesom

selvfølgelig ud fra

jeg hører bredt set når jeg taler med ældre mennesker

de mennesker der arbejder i ældreplejen er at arbejdspresset er steget massivt

de beskriver en udvikling hvor det bliver ringere

hjemmehjælpstimer end der gjorde for ti år siden og det tror del af årsagen til at

problemer med mangel på ressourcer det svarer på ingen måde til det billede jeg har af den ældrepleje der er rundtomkring

her område og giver flere penge for selvfølgelig

man ser ovenikøbet inden for den samme den samme kommune at

jeg tror det er meget meget forskelligt hvad det her handler om men jeg vil til enhver tid sige at vi selvfølgelig skal have det personale der er behov for og selvfølgelig

de offentlige udgifter end det vi oplever i de her år hvor velfærden er underfinansieret med omkring fire milliard

taldiskussion det bliver sjældent sådan rigtig

tre tusind syv hundrede færre fuldtidsansatte i vores ældrepleje siden den her regering trådte til

blev statsminister i en årrække hvor der altså er kommet markant

mig ikke at få et svar fra ordføreren for liberal alliance

at ældreministeren nu vil svare mig

den her gang er det fuldstændig uproblematisk set

tre tusind syv hundrede færre fuldtidsansatte i vores ældrepleje

en anden måde ministeren kommer fra et parti der mener at vi skal bruge markant mindre på vores offentlige sektor end vi gør i dag regeringen har en politik der

og hvis det stod til ministerens eget parti ville det tal jo være endnu større så lad os

at hænge os i de her tre tusind syv hundrede færre fuldtidsansatte på ældreområdet hvis

er det i sig selv for ministeren uproblematisk hvis vi fortsætter med at se færre medarbejdere inden for ældreområdet i en tid hvor der kommer stadig flere ældre

vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den attende december totusinde

minister på dette område det er altså folketingets

så nu vil det vise sig om man

socialdemokratiet hilser tiltagene i det her beslutningsforslag velkommen de er alle sammen et skridt i den rigtige retning

det her beslutningsforslag er resultatet af arbejdet i den arbejdsgruppe som europaudvalget på opfordring fra

har udvalget for forretningsordenen behandlet oplægget fra arbejdsgruppen

jo sige at hovedessensen i beslutningsforslaget og dermed arbejdsgruppens arbejdsgruppens og udvalget for forretningsordenens

europaudvalget og fagudvalgene og dermed folketinget bedre mulighed for at udføre

andre ord at give europaudvalget og fagudvalgene og dermed folketinget bedre mulighed for at være på omgangshøjde med regeringen i eu sager

klædt på til den politiske stillingtagen til eu sager og ikke mindst at blive inddraget i processen så tidligt som overhovedet muligt samtidig

europaudvalget og folketinget mulighed for en tættere opfølgning på implementering af lovforslag og bekendtgørelser som sker på baggrund af

at forenkle procedurerne for at få eu sager i folketingssalen derudover

er der også en opfordring til de enkelte folketingsgrupper om at inddrage større eu sager og væsentlige eu sager på deres gruppemøder på lige fod med andre lovforslag som behandles her i folketingssalen

foreslås det også at styrke europaudvalgets mulighed for at trække på fagordførernes ekspertise

endelig er der også opbakning til arbejdsgruppens forslag om at europaudvalget og regeringen fortsætter

afsluttet inden et nyt valg håndteres i respekt for at der jo kan komme et nyt flertal i folketinget og dermed også en ny situation og det er jo sådan at nogle af de mandater faktisk kan være både seks syv og otte år gamle og derfor

forandret sig i den periode således at der skal gives mulighed for at man kigger på om de mandater rent faktisk skal revurderes det er også det der ligger i forslaget her i dag men i forhold til selve forretningsordenen sådan set kun to af tingene som kræver en egentlig ændring af forretningsordenen

det der er vigtigt at slå fast er at man kan deltage i debatten og i dialogen på møderne men man kan altså ikke være med i selve stemmeafgivningen i tilfælde af en mandatgivning og man kan heller ikke være med i tilfælde af at der skal være en udtalelse i form af

kun deltage i selve debatten og dialogen men det

set også vil styrke selve arbejdet i europaudvalget og den debat således at vi har mulighed for at komme mere ned i substansen i

den anden ting er at forenkle procedurerne for at få eu sager til behandling i folketingssalen det kræver også en ændring af forretningsordenen

der laves en særlig ordning for europaudvalget og det betyder at en sag der behandles i europaudvalget kan bringes op til forhandling i folketingssalen med henblik på at få oplysninger fra regeringen og det er ret væsentligt lige

det skal så ske i form af en indledende redegørelse fra regeringen og mulighed for at stille spørgsmål til ministeren eller ministrene hvis der er flere

skal have en grundig overvejelse om selve det emne vi gerne

større udstrækning bliver mulighed for at stille spørgsmål til ressortministeren og udenrigsministeren så er det også foreslået fordi det kan være forskelligt fra sag til sag

det er folketingets formand der i hvert enkelt tilfælde fastsætter formen og

er der en række andre forslag som jeg nævnte som ligesom

der kan man sige at det ikke kræver en ændring af forretningsordenen men det kræver faktisk at der

gerne opfordre de partier som jo repræsenterer regeringen

for at det er i alles interesse at der bliver lavet

bedre grundlag for europaudvalget og fagudvalgene at arbejde på

jeg tror det må være i alles interesse at arbejdsvilkårene for fagudvalgene og europaudvalget og dermed folketinget bliver bedre men det kræver som sagt

lige let at få de her fælles beretninger for der kan godt være nogle divergerende interesser men der skal bare lyde en opfordring fra os om at der også er

det faktisk ikke kunne kunne blive til virkelighed

i socialdemokratiet at beslutningsforslaget giver europaudvalget fagudvalgene og folketinget bedre betingelser for at udføre

opgave i forhold til regeringen i eu sager så vi kan bakke op

åben eu debat hvor vi debatterer den stadig stigende mængde lovgivning som strømmer ud fra bruxelles og strasbourg og beslutningsforslaget her synes vi da bestemt går i den rigtige retning i forhold til at få en mere åben debat omkring eu lovgivningen og derfor kan jeg også allerede

at vi har tænkt os at støtte beslutningsforslaget vi er

vinkler med og

bliver en bedre adgang til at få debatteret de her forslag i salen

men som sagt ønsker vi en langt mere åben eu debat og derfor synes vi heller ikke at det som der

lægges op til i det her forslag er nok

og bedre regler omkring mandatgivning vi synes det er ulogisk at en tom stol er lig med et ja jeg tror der er mange her i salen som ville frabede sig at hvis man ikke var til stede i salen

mandatgivningen principielt set burde gives fra folketingssalen så der var mest mulig synlighed om den lovgivning som foregår i eu

beslutningsforslag her i folketingssalen så man som regering som vel går jeg ud fra støtter op om de her lovgivningstiltag

fra landets fornemste talerstol kan fortælle danskerne om hvorfor man synes det er en god idé at man indfører den slags lovgivning som kommer fra eu

forelægges i i udvalget så udvalget tidligere kan

blive involveret i processen omkring

det er nogle tiltag som vi fortsat vil arbejde for men i dansk folkeparti har vi et princip om at ethvert skridt i den rigtige retning er værd at tage og derfor har vi også tænkt os at tage det her skridt og

den gennemgang af hele det arbejde som vi faktisk står med

gennemgik på bedste vis

er brugt rigtig mange timer og har været rigtig mange drøftelser forud for det resultat vi står med nu

ikke nogen hemmelighed at partierne ikke bredt set

dansk folkepartis ordfører har netop også sagt at man har ønsket sig mere men det resultat vi står med i dag er noget jeg fornemmer der vil være en bred opbakning til og nok så vigtigt noget der også vil kunne forbedre lige præcis

det vigtige eu arbejde som er en given ting i vores lovgivningsprocesser det har været vigtigt for os i venstre at mandatgivningen forbliver i europaudvalget vi har ikke haft et ønske om at gøre europaudvalget

vi i hvert fald anså som en risiko ifald man flyttede mandatgivningen til fagudvalgene men nok så vigtigt er det netop

engagerede når der er mandatgivning i europaudvalget og det

nu bliver mulighederne skabt og mulighederne bliver gjort bedre men de er kun så gode som de muligheder vi nu engang griber så nu kommer værktøjerne i en endnu bedre form og dermed også forpligtelsen til at vi sikrer det her vigtige arbejde fremadrettet med hensyn til fælles beretninger

tilslutte mig behovet for at man arbejder

den vej som socialdemokratiets ordfører netop også har redegjort for så skulle jeg hilse fra det konservative folkeparti og sige at det konservative folkeparti

lige præcis den her ændring af forretningsordenen for folketinget som vi behandler nu

regering og folketing og at få det til at fungere

regeringen om rigtig at få det til at køre

informationerne flyder og regeringen også

ønsker et egentligt samarbejde med med den lovgivende forsamling

det er en unik situation vi har i danmark at vi faktisk har et

sørge for at det også handler om at regeringen følger med

ikke i den grad lægger sig i selen for at sikre at der er et velfungerende samarbejde fordi det er så afgørende vigtigt

at vi rent faktisk har en en forståelse for hvad

den tilgang betragter jeg ikke kun som

den sag vi står med her det er jo løbende i forhold til mandatgivningen det var også sådan

jeg hørte den socialdemokratiske ordførers forslag at det

sammenkobling mellem den til enhver tid siddende regering og folketingets europaudvalg så

hvornår det er vi kommer ind hvornår vi fra folketingets side ved hvad der egentlig er blevet implementeret i danmark

så det vigtige for mig var egentlig at spørge ind til om man også fra venstres side er villig til at gå videre end det her og sige

er det også vigtigt at sige at man

for at følge med i for eksempel kommissionens arbejdsprogram som bliver forelagt så man på et tilpas tidligt tidspunkt er bevidst om hvad

for nogle sager

er på dagsordenen hvad der er i gang med at blive arbejdet med

situation den udfordring at når vi har folketingsvalg og mandater bliver udskiftet

og dermed synes jeg faktisk der er nogle gode initiativer her i forhold til det der med efter at det nye folketing er sat efter et folketingsvalg

at man som parlamentariker har det indblik har den forståelse for vigtigheden af faktisk at engagere sig i arbejdet

en kendsgerning at eu sager

behandles demokratisk betænkeligt det er helt generelt

grundloven fra atten ni og fyrre jeg ved ikke om det kom med

man har tre behandlinger

borgerne kan få mulighed for at påvirke tingene mellem behandlingerne og så der kan foregå en udvalgsbehandling og

eu sager har som udgangspunkt én

skal tage et ansvar og ligesom trykke på knappen

er der nogle eksperter der er sat af til

ved jeg ikke lige

og så kan man vel også sige at når det gælder pressens interesse

fordi de ofte måske er teknisk mere besværlige end

det er demokratisk betænkeligt

eu sager er betydelig

europaudvalgsmøder og der skal være lettere adgang til at få sagerne rejst i salen rigtig gode forslag der er nogle ting der skal forhandles mellem regeringen og folketinget og europaudvalget regeringen skal forelægge eu sager for europaudvalget mindst en gang før mandatgivningen regeringen skal give bedre information om hvordan eu lovgivningen implementeres i dansk ret og regeringen skal efter hvert folketingsvalg

have en liste over verserende sager hvor regeringen har indhentet mandat

rigtig gode ting som vil bringe os et skridt fremad og som vi kun kan støtte

ting som stadig mangler der mangler en bedre afrapportering fra forhandlingerne

ændring af mandaterne ikke bare i forbindelse med valg men løbende fordi der løbende sker nogle ting

indhentes altså hvor mange gange

det svenske parlament end man i danmark spørger

hvor som man stemmer i folketingssalen

fra grundloven hvor det hedder at

at eu politik er udenrigspolitik men eu

eu politik handler om

i europaudvalget vi vil lægge afgørende vægt på det i den kommende periode

vi klar til næste taler og det er fru christina egelund

citatet lød ikke er fordrende for engagementet jeg skal til gengæld love for

ligger forud en mere engageret parlamentarisk behandling af de europapolitiske spørgsmål

vi diskuterer jeg synes der er al mulig grund til at glæde sig over og anerkende og sætte pris på det store arbejde

jeg tror det var herre rasmus nordqvist der var inde på det før

gøre folketinget mere engageret i det europapolitiske stopper her nej det gør det ikke hvis man spørger mig

tilhænger eller modstander af

det her er en rigtig rigtig god start rigtig gode konkrete forslag som er umiddelbart implementerbare og så håber jeg at det er noget som har sat en spire i os alle sammen i forhold til at sørge for at det europapolitiske ikke er sådan en eller anden underlig

for sig selv i folketinget men noget som vedrører

talerstolen men nu handler det her jo om

det er så afgørende et spørgsmål altså hvordan behandler vi eu lovgivning i folketinget hvordan ser vi os selv som en fuldstændig integreret del af den demokratiske proces der er i eu altså når folketinget tager beslutninger

sager som regeringen fremfører jamen så er vi en del af en beslutningsproces

der jo en række ting vi ikke rører ved med det her beslutningsforslag

jo antallet af mandater der gives altså det kan virke fuldstændig tosset at det er så få sager der skal gives mandat til når man nu ved hvor mange sager der faktisk kører igennem vores eu lovgivningsproces

løbet af året det kan også undre

vil gøre noget ved hvornår det er at en regering egentlig synes

kommer vi enten ind på et meget meget tidligt tidspunkt

ved jo alle sammen godt at en forhandlingsproces specielt med otte og tyve parter plus

gør at tingene rykker sig undervejs og der burde man jo selvfølgelig komme tilbage og sige nu står forhandlingerne på en anden måde og derfor skal vi opdatere et mandat andre gange kommer folketinget jo ind i sagerne så sent

set færdig og derfor handler det om at sige ja eller nej til en given forhandling der allerede er foretaget

jo noget der er meget aktuelt lige nu specielt med eus næste budgetramme for

og en og tyve til syv og tyve som bliver forhandlet på livet løs

vi absolut ikke må tale om i folketinget fordi det

det er jo på en eller anden måde ikke så meget noget vi bare ordner med et beslutningsforslag det er jo egentlig også en kultur i regeringen hos ministrene i centraladministrationen

demokrati og diskussion med folketinget faktisk er en god ting det kan være vi får meget bedre forhandlingspositioner får mere belyst

at vi egentlig begynder at tage det alvorligt at alle folketingets medlemmer er en del af eus beslutningsproces og derfor skal vi selvfølgelig tage lovgivningen lige

om den foregår i eu regi eller i folketinget men det vil kræve kulturændringer og de er svære og det håber jeg så at vi kan blive

begejstret for det skridt

har været i den her samling men det her arbejde går jo mange år tilbage

flere omgange eller bare har interesseret os

engageret i eu debatten uanset hvilke holdninger man har og

er jo åben der er tv transmission fra europaudvalgets møder det kan ikke blive

mere åbent men vi vil enormt gerne have engageret flere både folketingsmedlemmer og selvfølgelig helt generelt befolkning og medier i debatten så jeg synes det

være gået længere endnu vi ville gerne forpligte folketinget bredere

fagudvalgene bredere på også at skulle give

er en grundlæggende del af

have integreret i vores arbejde det er der også mange

det er en længere beslutningsproces

ender så med at blive en mere overfladisk debat i stedet for en debat om de helt konkrete forskellige løsninger og politikker der jo ligger nede i maven på sådan nogle

og det er vi alle sammen tror jeg egentlig helt åbne omkring men det er sjældent at det bliver en grundlæggende del af debatten så

arbejde videre med og vi er i hvert fald glade for at have taget

grund til at rose herre erik christensen formand for europaudvalget

det har taget lang tid det har været grundigt og det er meget meget fint at vi er kommet frem til det her

måske vigtigt synes jeg lige at have lidt i baghovedet hvordan historien er med europaudvalget og det daværende markedsudvalg det blev oprettet

daværende landbrugsminister ib frederiksen også kaldet kalkun ib han kom hjem med et resultat som ikke var særlig tilfredsstillende

det begge dele

fordi der er tale om forhandlinger med andre lande og det vil sige at man ikke bare kan sammenligne det her med almindelig lovbehandling det kan man ikke fordi man er i en forhandlingssituation men når man når frem til

et resultat i udvalget betyder det jo ikke at der

vedtaget en retsakt man skal ned

til bruxelles og først efter man har vedtaget det der er retsakten vedtaget eu retsakten og ofte skal

det er der den egentlige lovgivning kommer ind

sagde at mange af de beslutninger

at man kan have store debatter

om lovforslag som ret beset ikke altid har særlig stor betydning så kommer der eu sager og de bliver bare lige kørt igennem europaudvalget uden en større debat

til lovgivningskvaliteten fordi ofte sidder man

solvensnøgletal og jeg ved ikke hvad

teknisk komplicerede ting som jo så

det er i den sammenhæng

optaget af at fagudvalgene i høj grad kommer ind det er for at få en mere tilfredsstillende en mere grundig faglig behandling af

det tror jeg altså at man skal arbejde videre med det kommer ikke med nu kun i et lille omfang jeg mener

set i princippet at alle fagudvalg skal ind over alle eu forslag og

så skal europaudvalget i princippet agere gummistempel i forhold til de indstillinger der kommer og så tage den overordnede diskussion om hvordan

placeres i forhandlingerne

ting der skal ændres men det må så skyldes en forhandlingssituation som kommer ind hvor regeringen kan vurdere på hvordan forhandlingerne

for nu og det er så også okay nok man

kommet et stykke vej i forhold til at til at fagordførerne i

grad kan komme med men som sagt

tale om fremskridt her fremskridt som man har set i løbet af årene

selv medlem i nitten en og firs

var der sådan seks syv punkter

jeg kæmpede så for at få papirer i det mindste ikke det vidste

man smed alle papirerne over til os man druknede os i papirer og

ikke tilfredsstillende så den kamp måtte vi så også tage efterfølgende

fik et tilfredsstillende tilfredsstillende oplysningsniveau vi havde en stor debat om referater der referater der

der var besluttet det vidste man ikke

de her spørgsmål og også en bedre demokratisk debat hvilket også er jo kommer flere og flere forslag fra eu eu spiller en stadig større rolle også

i dansk politik så derfor er det her

skal skrives af herre holger k nielsen inden så længe

foreslår med det her beslutningsforslag at det pålægges regeringen inden udgangen af folketingsåret

tyve at fremsætte forslag om en række ændringer af udlændingeloven med henblik på at tillægge barnets tarv

er særlig sårbare og vi har derfor også en pligt til at tage hensyn til deres særlige behov når vi behandler sager hvor børn er

barnets tarv særlig opmærksomhed ved behandlingen af sagerne finder man blandt andet i fns børnekonvention og regeringen anerkender selvfølgelig at danmark skal leve op

det er en pligt som vi gerne tager på os for selvfølgelig skal det være sådan at vi giver børnenes tarv særlig opmærksomhed og det mener jeg også at de gældende regler og praksis er udtryk for men lad

skal vi lade barnets tarv komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn og vores nationale regler forudsættes administrativt i overensstemmelse med børnekonventionen barnets tarv indgår derfor også som et centralt element i både lovgivning og

udlændingemyndighedernes behandling af alle udlændingesager det gælder både i asylprocessen og i forbindelse med vurderingen af

øvrige opholdsgrundlag som

udlændingeloven indeholder regler om for eksempel regler om familiesammenføring med børn det betyder eksempelvis at der skal ske undtagelser

de gældende regler i udlændingeloven hvis danmarks internationale forpligtelse tilsiger det blandt andet hvis hensynet til barnets tarv tilsiger det det er derfor regeringens klare opfattelse at der i lovgivningen og i behandlingen af udlændingesager hvor der indgår børn allerede tages højde for barnets tarv regeringen mener derfor ikke at der er behov for at tydeliggøre dette yderligere i lovgivningen og jeg jeg må derfor også meddele at regeringen allerede af den grund ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag

vil jeg faktisk godt forholde mig lidt mere konkret til nogle af de forslag som er i beslutningsforslaget der bliver af forslagsstillerne blandt andet lagt op til at

barnets tarv bør sættes centralt i lovgivningen og i sagsbehandlingen i sager om asyl og andre opholdstilladelser og at barnets tarv skal veje særlig tungt i sager om børn under femten år der har opholdt sig i danmark

forholder det sig sådan at barnets tarv allerede indgår som et hensyn i de særlige processer og sikkerhedsforanstaltninger der er forbundet med sagsbehandlingen når en sag vedrører et barn jeg kan eksempelvis nævne at

området for uledsagede mindreårige udlændinge indeholder den sikkerhedsforanstaltning at der medmindre ganske særlige

udpeges personlige personlige repræsentanter til uledsagede mindreårige udlændinge jeg kan endvidere nævne at det i sager om

børns selvstændige opholdsret efter fast praksis tillægges en særlig vægt om barnet har haft en del af sine formative år her i landet det vil sige cirka seks syv årsalderen og til cirka femten årsalderen

er dette netop udtryk for at myndighederne allerede i dag skal tage hensyn til

der har opholdt sig længere tid her i landet det er på den baggrund min klare vurdering at barnets tarv allerede i dag får den særlige opmærksomhed som det fortjener og som vi også internationalt er forpligtet til med beslutningsforslaget ønsker socialistisk folkeparti også at der fastsættes rammer for en transparent procedure for sagsbehandlingen der involverer børn under femten år som har forældre i danmark igen vil jeg sige at jeg altså ikke er enig i præmissen som jo så må være at rammerne i dag er utilstrækkelige

udlændingemyndighederne tager netop

i sagsbehandlingen højde for alle mindreårige udlændinge lige meget om de er uledsaget ledsaget eller

søger om asyl eller opholdstilladelse

jo forhold som gør sig gældende i hver individuel sag naturligvis ingen sager er identiske og jeg har tiltro til at myndighederne ved netop ved netop

enkelte barns individuelle forhold bedst giver barnets tarv den særlige opmærksomhed som er nødvendig

vedrører beslutningsforslaget kravet om vellykket integration der stilles i visse sager om familiesammenføring med børn over otte år

hvor et barn har fået afslag på familiesammenføring her i landet med henvisning til at barnet ikke har udsigt til vellykket integration sagerne er typisk kendetegnet ved at

børnene har opholdt sig i danmark under behandlingen af

i den periode har

socialt liv med jævnaldrende børn her i landet

har jeg selvfølgelig fuldt ud forståelse for at familierne havde håbet på et andet resultat i de her sager men jeg må også bare gentage

jeg synes det er underligt at man ikke tager sine børn med til danmark fra begyndelsen jeg synes i bund og grund at vi har nogle gode regler på det her

er afgørende at vi sikrer at man ikke bare kan efterlade sine børn i hjemlandet for at forhindre at de vokser op med vores danske normer og værdier og at man så kan hente dem herop senere uden at det det har nogen som helst former for konsekvens når det er sagt anerkender jeg at det selvfølgelig er ærgerligt hvis den forælder der finder en ny ægtefælle her i landet ikke i i alle tilfælde fuldt ud har forstået konsekvenserne af valget af at efterlade barnet i hjemlandet

jeg så sent som i onsdags sagde her i folketingssalen tror jeg

vi kan være endnu bedre til at sikre at forældrene kender konsekvenserne af deres valg i de her sager derfor har jeg også bedt mit ministerium om sammen med udlændingestyrelsen at se nærmere på hvordan vi

klæde forældrene endnu bedre på i forhold til de her regler jeg forventer at der kan lægges

supplerende vejledning ud på udlændingemyndighedernes hjemmeside meget snart jeg vil understrege meget klart

for regeringen er vigtigt at fastholde den stramme udlændingepolitik det kommer nok heller ikke bag på nogen men regeringen er dog også selvfølgelig samtidig åben for at drøfte om der er behov for mindre justeringer i gældende regler så de i højere grad adresserer netop det problem de er skabt for at løse

handler det i bund og grund først og fremmest om at forældrene bør tage deres børn med til danmark fra en begyndelse den forventning skal vi fastholde og det mener jeg sådan set heller ikke er for meget at forlange

jo netop af hensyn til de børn hvis fremtid skal være her i landet ja man kan jo fristes til at

helt grundlæggende i og med at det må være barnets tarv rækker selvforståelsen til at man indtager positionen som den der vil børnene det bedste så synes jeg faktisk at man med kritikken af reglerne helt mangler at forholde sig til hvad vi siger til de børn hvor forældre i dag henter børnene hertil hurtigt

hvordan man beskytter dem mod forældre der ønsker at fastholde børnene i en kultur og i et værdisæt der ligger meget langt fra vores men det synes jeg faktisk at kritikerne af de her regler fuldstændig mangler at forholde sig til

så summa summarum er at selv om regeringen ikke kan støtte det her beslutningsforslag

er regeringen enig i at barnets tarv også skal indgå som et centralt element i lovgivningen og sagsbehandlingen der vedrører børn men det er altså også min klare opfattelse at

det allerede eksisterer i dag i lovgivningen sådan

at der netop er fokus på barnets tarv derfor ser regeringen som sagt ikke anledning til

allerede fordi forslaget bygger på en præmis om det modsatte jeg ser

naturligvis frem den videre behandling af beslutningsforslaget og måtte der opstå spørgsmål i forbindelse med det

den første ordfører det er nemlig herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet

synes vi helt generelt at udlændingelovens regler om

opholdstilladelse er fornuftige

er de her regler der sikrer at danskere kan gifte sig med udlændinge og få deres ægtefælle hertil og også få ægtefællens børn hertil under nogle rimelige vilkår det er også den lov der sikrer at mennesker der har brug for beskyttelse kan få den her i vores land både voksne og børn

de her regler efter love og paragraffer og vi kan ikke undgå at der vil være enkelte sager som falder anderledes ud end det

ser ud til at de burde derfor tror

er vigtigt at vi som folketing ikke går i panik og ændrer lovgivningen hver eneste gang har været en sag i medierne men her på det seneste har der været mere end en enkelt sag der har faktisk været adskillige som har handlet om det samme nemlig om familier som søger sammenføring med et barn der opholder sig i hjemlandet

derfor synes jeg også helt relevant at vi tager de her diskussioner nu for tredje eller fjerde gang her i folketingssalen ud fra det udgangspunkt

hvad der ikke kan forklares kan heller ikke forsvares og som jeg

har jeg selv lidt svært ved at forklare hvorfor nogle af de her sager ender med afslag og andre ender med opholdstilladelse vi kan så forstå på regeringen at der snart bliver indkaldt til forhandlinger om en del af de her spørgsmål og på den baggrund

kan være gavnligt men at vi måske kan slutte

udvalget hvor vi fastlægger nogle grundlæggende principper for hvordan vi synes at børnenes retsstilling i de her sager bør være hvis forslagsstillerne alligevel sender

gult altså hverken for eller imod det skyldes at

vi generelt har sympati for intentionerne i forslaget der handler om at sætte børnene i centrum omvendt

lidt usikker på hvorvidt det vil være fornuftigt at give opholdstilladelse til alle familier så længe asylsagerne trækker ud i seks syv år

jeg tror det vil kunne være problematisk

barnets tarv står jo allerede ret centralt placeret i i udlændingelovens § ni c endda helt centralt i stykke

og så vidt jeg lige har kunnet undersøge det

det noget der blev indsat i to tusind og to specifikt for at understrege barnets tarv

til fru marie krarup fra dansk folkeparti

b tredive er et af flere forsøg på at ændre praksis i forbindelse med de enkeltstående men meget omtalte sager hvor børn ikke kan få ophold i danmark fordi de ikke skønnes at have integrationspotentiale forslaget går ud på at inddrage barnets tarv mere end man gør i forvejen forslagsstillerne ønsker også at selve vurderingen af integrationspotentialet skal ændres sådan at

taler dansk passer deres skolegang osv ikke kan vurderes uegnede til integration sagerne i medierne virker sørgelige men vi skal huske på at vi ikke kender alle sider af sagen derfor skal man også passe meget på når man reagerer på enkelte personsager der tages op i medierne i dansk folkeparti har vi erklæret os villige til at se på hvad man kan gøre for at justere på administrationen af sagerne og eventuelt også på lovgivningen men det bliver næppe disse forslag som vi vil sige ja til for i dansk folkeparti ønsker vi at fastholde den stramme udlændingepolitik og vi ønsker at gøre det umuligt for forældre at sende deres børn genopdragelse til hjemlandet eller at vente med at tage dem til danmark fordi de ønsker at undgå at børnene bliver danske og og jeg synes det ser ud som om det her forslag gør det muligt i højere grad

få ophold selv om man venter meget længe med at tage børnene til danmark eller at sende dem på

mener jeg ikke at det er det her forslag der bør være løsningen på de problemer vi har set

i medierne med de historier med børn der ikke kan få ophold i danmark

om at lægge større vægt på barnets tarv i forbindelse med behandlingen af asyl og opholdssager og derfor kan vi også støtte forslaget om at pålægge regeringen

vi snakker om tre forskellige kategorier her vi snakker om danske statsborgere hvad angår danske statsborgere

er det vores opfattelse som vi også sagde i diskussionen her forleden at de skal have ret til at bo sammen med deres familie i danmark inklusive ægtefællers mindreårige børn fra tidligere forhold så er der en anden kategori og det er anerkendte flygtninge der er det vores opfattelse at anerkendte flygtninge uanset hvilken præcis status de har skal have ret til familiesammenføring i danmark med deres ægtefælle og deres

har som udgangspunkt ikke ret til at blive i danmark og

stilling til om folk har ret til asyl eller ikke har ret til asyl så

logisk at folk der ikke har ret til at blive i danmark skal forlade danmark men vi har også den opfattelse at der kommer et tidspunkt hvor børnene har boet så længe i danmark at barnets krav om tryghed må sættes øverst vi er fuldstændig klar over at der er et dilemma her her vi er fuldstændig klar over at det er enkelt vi tror ikke der kan laves en fast grænse men at det måske er på grundlag af en børnefaglig vurdering af barnets tarv kombineret med en vurdering af mulighederne for udsendelse

statsborgere tilbage selv om det ikke sker frivilligt har meget lange udsigter så indgår det selvfølgelig med en vægt i den den samlede vurdering så det er vores principielle udgangspunkt for den her diskussion og det vil vi selvfølgelig lægge til grund når vi indgår i diskussionen af det forslag

vedtaget jeg kan ikke lade være med i den her sammenhæng

at binde en tråd mellem to synspunkter som man har hørt fra regeringens side nemlig på den ene side det

så er det uopholdelig vigtigt at at barnet bringes

tror oven i købet at herre mattias tesfaye brugte formuleringen med samme fly som

har man været inde i overvejelser om at betale de herboende penge for at lade deres børn blive derhjemme

ikke nogen betydning at de er under dårlig indflydelse hjemmefra oven i købet så dårlig en indflydelse at det måske kan koste dem livet altså jeg synes bare

argumenterne bliver taget ned fra fra hylden alt efter hvad der lige passer vi har diskuteret

til at det

effektueret nok meget begrænsede altså vi

det er så der de politiske uenigheder går

jo også vigtigt at det her bliver en del af valgkampen altså at børnenes vilkår bliver en del af valgkampen

et flertal efter folketingsvalget som vil sætte

nogle nye standarder på det her område

handler familiesammenføringsregler om

mod hinanden der er er hensynet til at man kan tage sin udkårne og eventuelt dennes børn med sig til danmark og leve her sammen det handler grundlæggende om folks mulighed for at søge deres egen lykke på den anden side

altså at man kan forsørge sig selv men også at vi beskytter børn fra forældre som ikke ønsker at deres børn skal vokse op i et vestligt land med de værdier og normer vi nu engang har i vores del af verden og nogle gange

ønsker de skulle ramme de sager kommer i medierne og de påvirker os alle de sager som ikke kommer i medierne er dem som lovgivningen forhindrer altså børn som i fraværet af gældende lov ville være blevet efterladt i hjemlandet eller sendt tilbage til hjemlandet de sager interesserede pressen sig enormt meget for dengang lovgivningen ikke forhindrede dem det vi altså skal huske er at der i dag lever mennesker i danmark som i fraværet af de nuværende regler var blevet efterladt i hjemlandet eller sendt tilbage til hjemlandet på genopdragelse hensynet til

vi er meget glade for at integrationsministeren har indkaldt til forhandlinger vi har åbent sagt at der er to ting vi gerne vil gøre

vil vi sikre os at moderen som det jo ofte er er oplyst om konsekvenserne af ikke at tage sine børn med sig til danmark vi skal i den forbindelse huske at det gør langt

i høj grad tale om et sådan sydøstasiatisk fænomen

vi også gerne kigge på om selve vurderingen af integrationspotentialet kan ændres således at der lægges lidt mere vægt på

hvor godt det klarer sig i skolen om det har lært dansk og så videre og så videre men vi vil som sagt ikke gå på kompromis med hensynet til at vi forhindrer at børn ikke bliver taget med til danmark eller bliver sendt tilbage til hjemlandet der skal man også være ærlig og sige at nogle af de sager vi har set i pressen hvor børn er blevet efterladt i hjemlandet i

kunne forhindres

det her beslutningsforslag som vi støtter

i at det er uklart sådan som det

at barnets tarv skal ligge til grund

være nogen integrationsvurdering af børn fordi det er børn og

har ret til familiesammenføring fra dag et fordi det er ens familie

og vi synes også at afviste asylansøgeres børn har ret til et anstændigt liv i danmark så længe de er her

at vi laver en styrket vejledning som skal ligge på hjemmesiden at der i vejen med at lave en styrket vejledning i forhold til

er jo ikke noget i vejen med vejledningen men jeg forstår simpelt hen ikke hvordan vi kan

betyder at vi som den danske stat skal sige og beslutte at så er det barn ikke integrationsværdigt

hænger jo overhovedet ikke sammen

er sådan at hvis man kommer hertil hurtigt med sin mor

bliver man ikke en god dansk medborger

nogle løsninger som tager hensyn til det

og ikke til nogle logikker som vi definerer her fra folketinget

vi taler børns tarv og nu talte vi fattige børn i går og så videre at

situation uagtet om den forælders situation er tilsigtet eller utilsigtet

at børnene skal betale prisen

om de er født i danmark eller i afrika eller i thailand så vi bliver jo nødt til som et anstændigt politisk parlament at sige at når det

det også børnenes bedste som vi kigger på

jo ikke nytte noget at vi skaber nogle procedurer og nogle argumenter som

så kan administrere det når det der er virkeligheden er at

med de bedste forudsætninger for at kunne leve et godt liv

tage hensyn til barnets tarv det synes

fordi vi kommer til at definere fra vores side hvad det betyder

at se i udvalget om vi faktisk måske kan finde et fælles grundlag som vi kan enes om vi er jo ikke enige om hvad der vil være det optimale men måske kunne

det er bare lige for god ordens skyld nu hørte jeg

enhedslistens ordfører og alternativets ordfører nævne at jeg tidligere har

det her med at komme med på det samme fly

i forbindelse med at jeg netop sagde at jeg tror at de fleste af os ville tage vores børn med på samme fly men at der kan være gode begrundelser for at barnet kommer senere for eksempel hvis man skal afslutte et behandlingsforløb eller et kostskoleophold eller andet og det skal vores lovgivning selvfølgelig kunne tage hensyn til

er større hvis et barn kommer hertil som otte årig end som

den specifikke individuelle sytten årige så faktisk viser gode integrationsmuligheder

i pressen med børn som

de ikke kan være i danmark netop kun på grund af at de har været for længe væk fra deres mor så

ikke uenig i den præmis men betyder det så at vi skal sige nej til dem

at man havde sådan en lidt større forståelse for den anden side af det nemlig de historier man

eksempler på børn der blev taget ud af det danske samfund og sendt til pakistan

med de normer og værdier der nu engang gælder her de sager forhindrer vi i dag og det er meget meget glædeligt jeg synes bare grundlæggende det ville klæde alternativet at anerkende

selv om de børn ikke kommer i medierne mere fordi de har levet i danmark

så er der stadig væk et kæmpe hensyn til dem og det er glædeligt at reglerne forhindrer at de bliver sendt af sted og gør at de bliver taget med til

i vores samfund i det hele taget men men

hvilket hensyn er det så vi tager i forhold til den måde vi indretter vores lovgivning på der appellerer jeg bare til at vi tager et hensyn der betyder at der ikke er nogen som helst børn som er integrationsværdige og som

fine danske statsborgere som får et nej fordi vi tager det hensyn som ordføreren henviser til

jeg anerkender at der kan være udfordringer og vi har en straffelov og vi har

så må den jo træde i kraft hvis det er at der er nogle der

jo præcis det

derfor vil vi have at man tager sine børn med sig til danmark hvis man har et ønske om at de

syv år som vi har set eksempler på før man tager dem med til danmark det handler netop også om barnets tarv og det er

jo skilt ad i forvejen det vil vi ikke have vi vil have at forældrene er sammen

indimellem går ud over børnene det er netop det man prøver at forhindre med den her lovgivning fordi vi er af den opfattelse at det er godt at forældre

vi netop have at man tager sine børn

den nuværende lovgivning forhindrer

der er børn der bliver efterladt i hjemlandet eller bliver sendt tilbage

alternativets ordfører

lovgivning som forhindrer nogle kedelige sager

vi alle sammen stå her og sige det er også frygteligt og det må vi have gjort noget ved de

ser nogle andre sager er specifikt sager der

et kulturelt fænomen knyttet til et bestemt geografisk område og så er spørgsmålet selvfølgelig hvor meget vi skal tilpasse vores lovgivning til normer og værdier

har i en helt specifik

det er vi forpligtet til til på baggrund af fns børnekonvention men også ud fra etiske overvejelser det gør vi som det

og det gør vi også fremadrettet barnets tarv vægtes både i selve asylprocessen og i reglerne om familiesammenføring udlændingemyndighederne tager i sagsbehandlingen højde for alle mindreårige udlændinge

og alle sager behandles individuelt det konservative folkeparti bakker op om reglerne som de er i dag lovgivningen fungerer børn har særlige rettigheder fuldstændig som det skal være selv når det kommer til kravet om vellykket integration mener vi at lovgivningen er som den skal være i forhold til de ulykkelige sager der har været

mener vi at det skal være muligt at give dispensation hvis der er er helt åbenlyst at

at det ikke giver mening at sende dem tilbage til deres hjemland

også enige i at forældrene bør informeres meget meget bedre fra starten men det

er ikke det det her beslutningsforslag handler om i det konservative folkeparti mener vi stadig at der skal være stramme regler på området forældre skal ikke kunne sende deres børn på genopdragelsesrejser eller koranskoler i hjemlandet

forældrene skal generelt ikke lade deres børn blive i hjemlandet længere end nødvendigt det er at modarbejde selve integrationen derfor er de regler vi har på området i dag gode og rigtige

her problemstilling og det synes jeg at alle ordførerne skal

det er det i sig selv men jo også i forhold til nogle af de sager som vi også ved andre lejligheder

siger at der allerede i dag er

det er der hvis man ser på på lovteksten

lovtekst hvor der faktisk faktisk tages hensyn til det og så kan man finde en række eksempler hvor vi ikke synes at det bliver praktiseret på den

det kan man så

hos forvaltningsmyndighederne lægger større vægt på barnets tarv

børnekonventionen jo skal spille en rolle i de her problemstillinger derudover er

i sagsbehandlingen det drøftede vi jo meget her i onsdags

forespørgsel vi havde dér i forlængelse af

forstå at ministeren vil indkalde til forhandlinger

hvordan man kan gøre mere ved det vi forstod at socialdemokraterne var meget optaget

transparensen ved den lejlighed og

transparens i de her sager så

står helt uforstående over for nogle

der mildt sagt virker mærkværdige hvis man i hvert fald tager alvorligt at barnets tarv skal med ind i bedømmelserne

jeg synes under alle omstændigheder det vil være fint hvis vi arbejder videre på baggrund af det beslutningsforslag

positive meldinger der er kommet fra flere partier eksempelvis fra

til afstemning eller ej ved jeg såmænd ikke jeg

folketingssalen og synes ikke altid de skal til

også bruges til at man får en diskussion og

afsluttes med en beretning i udvalget det er ofte mere konstruktivt og giver ofte mere substans end bare at sende et forslag til afstemning

muligvis kan komme lidt tættere på hvordan barnets tarv kan komme mere tydeligt ind

det kunne være interessant det er vi meget med på at

arbejde videre med i udvalget efter at vi har haft førstebehandlingen her i dag men som sagt

har bedt om ordet og derfor er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til udlændinge og integrationsudvalget hvis ikke der er nogen af jer der gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

nemlig herre lars

for antallet af flygtninge og indvandrerunge på efterskolerne vi mener at efterskolerne gavner integrationen i danmark

alle måder at få forskellige grupper af mennesker

giver det heller ikke nogen mening at skære ned her i stedet bør man afsøge mulighederne for at flere både børn af indvandrere og flygtninge og børn fra socialt udsatte familier kommer på efterskole så de kan få glæde af efterskolernes sociale og faglige bidrag regeringens forslag er blot en spareøvelse på undervisningsområdet som hverken kommer de unge eller samfundet til gavn

i modsætning til socialdemokratiet

kan dansk folkeparti sige at vi støtter dette lovforslag varmt det handler jo ikke kun om indvandrere og indvandreres børn det handler jo blandt andet om at

vil kunne få et nyt geografisk tilskud ud over det grundtilskud som de i dag får og ud over taxametertilskuddet til de enkelte

det betyder at vi kommer til at støtte efterskoler især ude på landet

lave indkomster lovforslaget er formuleret sådan at det er er elever fra de ti laveste indkomstgrupper og disse efterskoler

får også mere og det bliver så fordelt internt blandt efterskolerne hvilket jo også er godt så lovforslaget støtter efterskoler ude på landet med få elever og det støtter efterskoler der har mange elever fra lave indkomstgrupper

forskelsbehandlingen i dag er det sådan at har man en bestemt oprindelse eller en bestemt

får man et særligt tilskud har man det ikke får man

særligt tilskud nu siger vi at alle kan modtage det samme tilskud uanset om du er dansker eller om du

hercegovina serbien montenegro kroatien og makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande herunder flygtninge omfattet af lov om integration af udlændinge i danmark og disse flygtninges børn afskaffer man ganske enkelt det særlige tilskud så nu bliver de ligestillet med etnisk danske elever og for at

sparer vi så også ti million kroner om året så alt i alt et glimrende lovforslag som vi varmt

jeg synes det egentlig er forstemmende at vi

en fredag eftermiddag skal behandle et forslag der har til formål at forringe efterskolernes mulighed for at yde en

aktiv integrationsindsats jeg tror at enhver af os der kender bare en smule til

ved at se hvad efterskolerne egentlig kan

bidrage med i forhold til unge med flygtninge eller indvandrerbaggrund

i hverdagen kommer rigtig tæt på engagerede lærere og andre voksne det at man er sammen med

får talt og lyttet til det danske sprog

giver ikke bare indsigt i danske omgangsformer og

dansk hverdagskultur men det er faktisk også en enestående mulighed for at knytte kammeratskaber og venskaber på tværs af de kulturelle forskelle der er efterskolerne

gøre en en markant forskel for unge med en en flygtninge eller indvandrerbaggrund og jeg synes der er al mulig grund til at gøre alt hvad vi kan for at inddrage efterskolerne mere i integrationsindsatsen end vi gør i dag i stedet

regeringen jo det modsatte med

man fjerner den tillægstakst

som skolerne i dag får for at løse de mange ekstra opgaver der er

ikke gennemgå dem detaljeret det er så glimrende gjort i efterskoleforeningens høringssvar

ekstra ressourcer som blandt andet skal bruges til at håndtere

til det at støtte unge som

voldsomme voldsomme krigstraumer flugtoplevelser overgreb vold og hvad ved jeg jeg synes simpelt hen at det er

uenige om hvordan integrationsindsatsen skal fungere men jeg synes egentlig ofte at der fra alle sider af folketinget om vigtigheden af integration og jeg synes sådan set det er helt uforståeligt at regeringen vil spænde ben for en række efterskolers engagerede integrationsindsats jeg må også sige at

en konstatering af at bortfaldet af tilskud er en del af en udgiftspolitisk prioritering og så føjer man spot til skade ved at tilføje at man dermed sidestiller elever

efterskolerne skal i stedet for bare at sige at det er en del af en udgiftspolitisk prioritering

for dårligt at man ikke tør stå op og reelt argumentere for indholdet i forslaget det er vel lavet som en politisk handel som

vi kan i enhedslisten ikke beklage det nok og jeg håber at der efter et valg vil være et flertal for at vi hurtigst muligt kan genindføre den særlige tillægstakst til efterskolerne og så skal jeg for en god ordens skyld i retfærdighedens navn sige at vi faktisk er positive over for de øvrige elementer der ligger i forslaget derfor synes jeg

vi kan tilslutte os de andre elementer men til gengæld får en mulighed for at stemme imod

er det ikke muligt at få delt forslaget op kommer enhedslisten til at stemme imod

geografisk skoletilbud som styrker økonomien for de mindre efterskoler så vi sikrer en bred geografisk dækning

i fremtiden har både store og små efterskoler

er der et element som er en afskaffelse af tillægstaksten for efterskoler til

fornuftigt tiltag altså at man hverken har positiv eller negativ særbehandling men bare har

muligheder for på efterskole som

danskere hverken bedre eller dårligere og derfor

det her lovforslag som det ligger lige nu fuldstændig på linje med enhedslisten

der er nogle elementer som vi i høj grad godt kan støtte nemlig de elementer der handler om det geografiske skoletilskud altså at man vil målrette støtten så den tilgodeser de mindre skoler og

også det med den individuelle supplerende elevstøtte nemlig

tilskuddet fordeles så de efterskoler der har familier med lavindkomster

prioriteres frem for andre det synes vi er to fantastiske forslag

det tredje element i det her lovforslag nemlig at

flygtninge indvandrerbørn og det er jo

vi ved alle sammen jeg tror ikke er nogen der ikke har læst historier om

efterskolerne løfter

men der er otte andre tror jeg i hvert fald så vidt jeg er orienteret som ønsker at vi skal

midler og krudt og energi på integration i danmark så jeg synes det er rigtig ærgerligt at vi står her med et forslag som faktisk

en supersuccesfuld integrationsopgave væk så kan man være uenige om alt muligt andet om tilstrømning og

men faktum er at efterskolerne løfter en kæmpe integratioensopgave så jeg er helt på linje med herre jakob sølvhøj når jeg synes

og jo også er en del af finansloven

egentlig er som efterskolerne peger på at de nu ikke kan gøre på samme måde hvis de ikke får det her særlige tilskud og jeg

for en masse børn de siger at det betyder øget administration blandt andet til komplekse psykologiske problemstillinger og til flygtninges fysiske problemer udgifter til danskundervisning for tosprogede fordi man ikke får tillægstaksten til danskundervisning

eleverne ikke har permanent ophold

en målsætning for indvandrerbørn som de ligesom skal

tage ind og hjælpe med at få integreret så

og skærer den særlige støtte væk så det er rigtig ærgerligt

årligt geografisk skoletilskud og der er tankegangen

at tilgodese både små og store efterskoler og dermed en spredning af efterskolerne hen over landet det er en rigtig god idé

således at forstå at hvis der er færre end otte og tredive elever på efterskolen

reduceres skoletilskuddet med et beløb per årselev

det kan vi godt støtte så

nyt forslag om tilskud til individuel supplerende elevstøtte og det fastsættes også på finansloven ligesom de to foregående det går ud på at

et antal årselever der er fra familier med de ti laveste indkomstintervaller som der så er nævnt og henvist til i en paragraf i loven og det er også et forsøg på at give de forældre

så mange penge som andre forældre

mulighed for at sende deres barn på efterskole fordi efterskolen kan kompensere for de her ting

interessante og det er at man kommer ud for at man

tilskud til indvandrere og efterkommere fra bestemte lande det er fra ikkevestlige lande og albanien bosnien hercegovina serbien montenegro kroatien og makedonien det er jo en mægtig folkeoplysningssag det her og efterkommere af indvandrere fra disse lande herunder også flygtninge omfattet af lov om integration af udlændinge i danmark

den bedste integrationsmaskine overhovedet hvis man kan tillade sig at kalde det her en maskine det fungerer bare og det er en

børn og unge og det samfund vi lever i at gøre

til det her forslag vil afhænge af de svar jeg får på de spørgsmål som jeg vil stille under behandlingen

bakker op om det her lovforslag et efterskoleophold er et enestående tilbud til mange unge mennesker og for mange er det en oplevelse for livet opholdet er med til at danne og modne unge mennesker og styrke deres personlige udvikling og samtidig kan skolerne give de unge et fagligt løft

forskellige efterskoler at vælge imellem rundtom i hele landet og nogle skoler har mange elever mens andre er mindre med færre elever regeringen ønsker at det fortsat skal være sådan at elever i alle egne af landet skal kunne vælge mellem mindre og større efterskoler med forslaget om et nyt geografisk skoletilskud øger vi det økonomiske råderum for mindre efterskoler vi målretter målretter derfor statens midler til mindre efterskoler for at understøtte at der fortsat er grundlag for at etablere og drive efterskoler af forskellige størrelser og i alle dele af landet dermed sikrer vi at der fortsat vil være et bredt udbud af efterskoler derudover foreslår regeringen også at målrette midlerne til den individuelle supplerende elevstøtte til de efterskoler

fra familier med lave indkomster på den måde sikrer vi at efterskolerne fortsat er en mulighed for alle unge med de nuværende regler får efterskoler individuel supplerende elevstøtte på baggrund af skolens samlede elevtal uanset forældregruppens indkomstniveau fremover vil efterskoler

fra familier med lave indkomster få en større andel af midlerne til individuel supplerende elevstøtte det betyder helt konkret at efterskolerne også fremover får mulighed for at nedsætte elevbetalingen for elever fra økonomisk trængte familier vi foreslår en omfordeling og målretning

et efterskoleophold er en mulighed for alle unge som det tredje foreslår regeringen at afskaffe tillægstaksten til efterskoler for indvandrere og efterkommere fra visse lande forslaget om afskaffelse af tillægstaksten for indvandrere og efterkommere er en del af regeringens samlede finanslovsforslag for

tillægstaksten har været et ekstra tilskud til efterskolerne efterskolerne får også fremover driftstilskud fra staten for elever der er indvandrere og efterkommere på linje med det driftstilskud skolerne får for etnisk danske elever efterskolerne

tilskud i form af drifts og grundtilskud indkomstbestemt elevstøtte og individuel supplerende elevstøtte det giver gode muligheder for at sikre at efterskolerne er for alle uanset herkomst eller husstandsindkomst med forslaget om at afskaffe tillægstaksten sidestiller vi indvandrere og efterkommere tilskudsmæssigt med andre elever på efterskoler uanset herkomst vi afskaffer med andre ord den positive særbehandling af unge indvandrere og efterkommere og det gør tilskudssystemet mere fair for alle hvad enten du er ung med etnisk dansk

indvandrerbaggrund kan du henvende dig til forstanderen på din efterskole og søge om individuel supplerende elevstøtte vi er en borgerlig liberal regering og vi passer på borgernes penge det betyder at vi hele tiden vurderer hvor midlerne gør mest gavn og det har vi også gjort for tillægstaksten til efterskoler for indvandrere og efterkommere fra visse lande

som har bedt om ordet og derfor er forhandlingen sluttet

lovforslaget henvises til undervisningsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse

betragter jeg det som vedtaget det er

vi skal da i sandhedens interesse sige

venter utålmodigt ved skærmene ude i landet vil jeg sige at

sker i øjeblikket er at vi afventer ministrenes tilstedeværelse

sekretær i hvert fald

sige at udenrigsministeren vil repræsentere hele regeringen eller

indtil der er fuld bemanding fra ministeriet og så må ministrene

afregne med ordførerne på anden vis på et andet tidspunkt

ordføreren for dansk folkeparti nemlig

beslutningsforslaget vi skal behandle nu skal skabe mulighed for at danske flådestyrker kan deltage i

nationale flådestyrkers opgaveløsning helt konkret lægges der op til i to tusind og nitten at et dansk flådebidrag

være et særligt støtteskib eller en af vores fregatter skal bistå

kan man vel godt stille sig selv

spørgsmålet om om hvorvidt

bidrage til andre landes nationale opgaver det er jo ikke

noget der umiddelbart ligger lige til højrebenet grunden til at vi alligevel synes at det er en god idé

deltage i det arbejde er at vi synes det er fornuftigt at vores søværn får den træning i i samarbejde med øvrige nato lande som man uvægerlig vil få ved at deltage i den her slags opgaver der er ingen tvivl om at skulle der

nato træder endnu tættere sammen så vil det være den måde vores

flådestyrker derudover kan man jo også sige når vi taler om

de særlige støtteskibe og fregatterne

bygget de her skibe og det er jo exceptionelt gode skibe som det vil være fint

de jo lige så godt bygges af danske virksomheder vi har dog én bekymring og det kan være at ministrene vil lytte efter nu

bliver bedt om at sejle hen i et område hvor man kunne støde

migranter i de her meget omtalte små spinkle både og man får den idé at de skal samles op hvordan er retsstillingen i forhold

nogle forpligtigelser over for de migranter eller vil det være frankrig som tager ansvaret for opsamlede migranter som man måtte støde på under opgaveløsningen med med den her franske

hangargruppe

gerne have en afklaring på men grundlæggende er vi positive over for at lade danske flådestyrker bistå

franske flåde men det handler også om

den her slags beslutninger i folketingssalen

det alene skal rykkes over til udenrigspolitisk nævn altså hvis der

bliver tale om at udsende et bidrag til et et andet lands

ikke længere noget vi skal diskutere i folketingssalen

kun ryger i udenrigspolitisk nævn hvor det jo er hemmeligt

folk ikke har den samme mulighed for at følge med i hvad der sker hvordan ser

jeg synes det er unødvendigt og jeg synes det er vigtigt at vi har de her

om nye opgaver er

nemt at skjule at det kommer til at foregå på den måde

de her skibe er ikke sådan lige

at den politiske beslutning om hvad det er vi deltager

uanset hvad man så måtte mene om den konkrete diskussion synes jeg det er vigtigt at befolkningen har den

folkeparti plejer

at vi har den åbne debat om vores udenrigspolitik så så jeg undrer mig lidt over at det ikke er noget i er mere bekymrede

det også en offentlig debat jeg tror på at

den danske presse alligevel er så skarpsindig at

spørge ind til de forskellige politiske partiers holdning

problem i at vi ikke tager de her debatter i det åbne når det handler

om om flådebidrag og det skal foregå i nævnet som jo er bag lukkede

og hvor man kan sige hvad man selv har sagt men men ikke

at vi egentlig tager åbne debatter om det her som jo trods alt er store spørgsmål

er ordføreren helt med på det eller eller er det noget som

og jeg kan godt forstå at der kan være noget bekymring om det omvendt må man jo også bare erkende at

fortælle sine egne bevæggrunde for at gå ind

at man kan sige hvordan man har stillet sig man kan jo ikke bare gå ud og nævne punkter fra en dagsorden og hvis det er en særlig sikkerhedspolitisk situation der skal være fortrolig kan man jo altid tage det i nævnet men det der bekymrer mig er den

procedureændring vi ser med det her beslutningsforslag

som om man fuldstændig sadler om og siger at fra nu af kører vi det bare over nævnet vi giver carte blanche og så skal vi ikke tale

det jeg ved godt at jeg vil kunne stille alle de spørgsmål i udvalgsbehandlingen men det er mest dansk folkepartis position i forhold til den her procedureændring

så det ville kræve at nogle skulle

der ville komme en kamp og i det øjeblik at man beslutter sig for at danske skibe skal deltage i offensive opgaver så ville det kræve et mandat et nyt mandat så på den måde

er vi forsikrede og

det som vi plejer at gøre havde jeg nær sagt

ligger ligesom både det konkrete

hvis man sender sin flåde ud at deltage i et andet lands flåde det synes jeg da er fornuftigt at vi har den demokratiske åbenhed om

at venstre synes at det er en god idé at lave om på den procedure som jo har fungeret fint indtil nu

skal behandles i folketingssalen mere jeg synes

for eksempel været eskorteret nogle nødhjælpskonvojer og andet som jeg

så synes jeg det er vigtigt at vi har diskussionen her i folketinget

så det er nok ikke så tit at vi bliver overbebyrdet med det

at man fjerner de her beslutninger

fra folketingssalen fordi det netop handler om vores udenrigspolitik og vores forsvar og det synes jeg

herre nick hækkerup socialdemokratiet

andetsteds og derfor blev lidt forsinket til gengæld håber jeg absolut at det

kunne kaste sig over lande noget som man jo historisk har styret suverænt selv der går bare ikke særlig lang tid før man tænker der ville vi nok stå os bedre hvis vi

hvis man er et lille land alliancer og samarbejder og

forestille sig at danmark skulle stå i en reel krisesituation og skulle optræde militært alene

periode det gælder forsvar af os selv på eget

jo derfor vi er så så glade for og engageret i nato og ikke mindst hylder artikel femte

forudsætningen for at man kan fungere effektivt militært er jo at man opnår det

der bliver kaldt interoperabilitet altså at vi kan operere sammen og det beslutningsforslag som vi står med nu handler i virkeligheden konkret og generelt om at skabe forudsætninger for at det danske forsvar opnår

grad af interoperabilitet konkret som det også er blevet nævnt

hangarskibsgruppe i perioden februar til maj to tusind og nitten og mere generelt gennem indsættelse af danske flådestyrker i andre nato landes flådestyrker i op til tolv måneder såfremt der alene er tale om maritime sikkerhedsopgaver og almindelig sejlads herunder samtræning det vil kunne ske

med regeringens rådføring med udenrigspolitisk nævn og er der tale om andre indsatser

vil den konkrete deltagelse jo kræve folketingets tilslutning socialdemokratiet kan helt og fuldt

den danske marine har nytte af at kunne operere sammen med andre flådestyrker hvilket med

at vi ligesom tager en beslutning med det her forslag altså hvis hvis det her bliver vedtaget

fremadrettet ligesom ikke ikke som jeg opfatter det skal drøftes i folketinget medmindre

så skal det selvfølgelig drøftes men ellers at øvelser der kan komme fremadrettet

det der bestemmer hvor vores militære engagement rundtomkring i verden skal afgøres

grundlovens § nitten stykke to og § nitten stykke

enten skal det udenrigspolitiske nævn efter stykke tre orienteres henholdsvis rådføres med hvis der er tale om beslutninger af væsentlig

og man kan ikke med et beslutningsforslag forrykke

kan ændre grundloven med et beslutningsforslag det er

min læsning af forslaget er

det kan vi godt se er relevant der har været bred enighed om

det opfatter vi alt andet lige som en god idé

har det jo netop lige præcis været en beslutning i folketinget det betyder også at det her forslag siger at det skal vi ikke gøre

at vi skal kultivere lidt yderligere i hvad det

for fremtiden men jeg opfatter det sådan at socialdemokratiet

er noget der skal være godkendt af folketinget eller hvordan

og man kan ikke med et beslutningsforslag afvige

kan gøre i folketinget er at vi kan se hinanden i øjnene og sige at synes vi grundlæggende at det her er en god idé forestiller vi os at det her

noget der kommer til at ske fremadrettet og vil vi så være positive

elementer i det det ene handler helt konkret om

og det andet er så den her beslutning

vi holder op med at gøre som vi plejer nu har der været nogle gange hvor man har taget en beslutning i folketinget

det skal man holde op med at tage diskussionen i

være med til at afklare selvfølgelig men men hvis det forholder sig sådan

og når man har med med vores

udenrigspolitik at gøre så er det vigtigt at vi har diskussionen i

og ikke bare i udenrigspolitisk nævn medmindre selvfølgelig er situationer hvor der er noget

er nødvendigt at hemmeligholde det kan der være god mening

så super hemmeligt når man sender flåden afsted så er det tit

har en løbende godkendelse af de her

som udgangspunkt kan vi altså ikke fra enhedslistens

sådan set bare at vide at det er i middelhavet det røde hav adenbugten det arabiske hav den nordlige del af det indiske ocean og

foregå men jeg synes at vi mangler at få lidt mere forklaring på hvad det egentlig er man forestiller sig at danmark især skal skal lave som en del af

situationen er jo relativt højspændt især i forhold til

er rigtig vigtigt at at vi får lidt mere viden om

og det er noget af det jeg håber ministeren ligesom kan belyse også her

at det danske bidrag vil være undergivet folkeretten herunder den humanitære folkeret og så står der i relevant omfang hvad ligger der

synes jeg det er ret afgørende at få noget mere klarhed over hvad det egentlig er vi skal lave lave

jeg forstod på de indledende bemærkninger at man grundlæggende

positivt indstillet over for det her med at sige ja vi kan godt se vores flådefartøjer udeomkring

vi synes er fornuftige det er derfor jeg mener der er brug for noget mere viden om det altså der har

syrien og det synes jeg var sindssyg godt at vi kunne bidrage

selvfølgelig er der masser af internationale opgaver vi kan samarbejde om

så vidt jeg husker verdens sjette sjette største handelsflåde og derfor er det

freedom of navigation altså friheden friheden til at sejle på verdenshavene og det er jo ikke nogen

problemer med sørøvere i

for tiden er det sydkinesiske hav også omdiskuteret og man kan forestille sig andre situationer

jo selvfølgelig rigtig fornuftigt set med vores øjne at vi netop bidrager til at

fortsat sådan som det er fastslået

sejle på de åbne verdenshave det er fornuftigt at vi bidrager til at opretholde status quo også ved hjælp af flådens kapaciteter og derfor støtter vi

selvfølgelig beslutningsforslaget samtidig er det også vigtigt at

kan operere effektivt sammen med nato og at vi fortæller nato ikke bare med ord men også med handlinger at det er nogle opgaver vi tager meget alvorligt så derfor

beslutningsforslaget om at bidrage med en af vores fregatter til den franske hangarskibsgruppe

og jeg er lidt i tvivl hvis jeg skal være helt ærlig om hvad det er vi tager stilling til

det et beslutningsforslag der er lavet for at vi

en ting ændrer vi procedure så vi ikke længere diskuterer det

så vi har behov for en afklaring

i det her handler det bare om at svare på en anmodning eller handler det om at ændre proceduren

sige at jeg var lidt i tvivl om hvad vi skulle

meget åbent mandat så jeg kan virkelig overtales og overbevises i den her debat hvis man er interesseret i det

der er tale om at

med et andet nato land skal blive dygtigere til at operere sammen med andre nato lande i sømilitære operationer og at det her

hvor man hvor man arbejder sammen

folketinget at vi går sammen

med den franske flåde i en operation

meget fornuftigt men jeg synes da bestemt også

hvis der sker en forskydning af beslutningsproceduren og hvis det betyder at vi kan komme

jo stadig væk bestemmelser i grundloven

bestemt at vi skal vi skal

så vi får større klarhed over de uklarheder som er kommet frem her jeg synes at alle skal være trygge ved hvad det er man går man går ind til

men hvis meningen er at man skal blive lidt dygtigere til at operere

i en stærk nordatlantisk forsvarsalliance derfor glæder det mig at vi med regeringens beslutning får mulighed for at styrke den maritime sikkerhed gennem det danske bidrag bare sidste år steg søfartseksporten med næsten tretten procent i forhold til året før og i dag er danmark verdens sjettestørste søfartsnation vi har om nogen interesse i frie og sikre sejlruter der er flere der har spurgt hvad skal det til for der står altså under operationsområde at operationsområdet for det danske flådebidrag mens det indgår i den franske hangarskibsgruppe i tusind og nitten vil omfatte middelhavet

der virkelig er udfordringer i øjeblikket især som konsekvens af det der foregår i yemen adenbugten der jo

af det røde hav hvor

sejler igennem og derfor mener vi at det er er

nødvendigt bidrag men beslutningen er ikke kun vigtig fordi vi skal sikre ordnede forhold til vands

også vigtig fordi vi sender et stærkt signal til vores allierede om at vi står klar

i danmark vi tager ikke vores sikkerhed for givet og derfor støtter vi

de ordførere som har tilkendegivet umiddelbart at de ville støtte beslutningsforslaget måske en særlig tak til herre holger k nielsen fordi han udlagde teksten så præcist at der næsten ikke er noget at

for mit vedkommende danmark er en af verdens største søfartsnationer den frie og sikre sejlads

helt centralt fundament for dansk samhandel med resten af verden og

har står for en stor del af vores eksportindtægter men maritim sikkerhed kan ikke tages for givet vi befinder os i en tid hvor det globale sikkerhedspolitiske billede forandrer sig med stigende hast og med en hidtil uset

uforudsigelighed den dynamiske sikkerhedssituation øger behovet for multinationalt maritimt samarbejde mellem nære allierede og derfor ønsker regeringen at styrke den globale maritime globale maritime sikkerhed gennem danske bidrag til nato landes nationale flådestyrker det primære formål for de danske flådebidrag vil være samtræning og samsejlads med nato allierede og øvrige partnere derigennem styrker vi særligt søværnets evne til at indgå i komplekse maritime operationer og samarbejder samtidig

styrker vi de forsvarspolitiske relationer til en række af vores vigtigste nato allierede regeringen ønsker at lignende indsættelser af danske flådebidrag fremadrettet skal kunne finde sted med jævne mellemrum i første omgang er danmark blevet inviteret til at bidrage med en fregat til

hangarskibsgruppe i to tusind og nitten

den danske fregat vil indgå i det samlede forsvar af hangarskibsgruppen og vil samtidig bidrage til opbygning af et situations og trusselsbillede omkring gruppen dansk deltagelse i den franske hangarskibsgruppe forventes desuden at forstærke andre allieredes interesse for fremtidig dansk samsejlads med deres respektive flådestyrker det gælder særlig i usa og storbritannien som råder over lignende kapaciteter der hersker ingen tvivl om at de danske fregatter og dansk maritim ekspertise er efterspurgt

på forhånd udelukke at andre enheder i flådestyrkerne vil få til opgave at deltage i operationer som ikke er os bekendte på nuværende tidspunkt hvis det sker

vil folketinget blive inddraget behørigt såfremt et dansk flådebidrag skal have mulighed for at forblive i flådestyrkerne hvis folketinget omvendt ikke er inddraget på behørig vis eksempelvis hvis folketinget ikke på forhånd har samtykket til deltagelse i en operation eller at der tidsmæssigt ikke er mulighed for at inddrage folketinget inden en given operation finder sted så vil danske flådebidrag udstedes af flådestyrken såvel organisatorisk som fysisk i den

det danske flådebidrag vil også udtræde af flådestyrken hvis der skulle opstå tvivl om hvorvidt folketinget har været behørigt inddraget derudover bemærkes det at

danske flådebidrag ikke vil have mandat til at deltage i offensive operationer i kraft af dette beslutningsforslag dette beslutningsforslag vil altså alene bemyndige danske bidrag til at løse maritime sikkerhedsopgaver forsvare flådestyrken samt bidrage til luftrumskoordination og kontrol lad mig afslutte med at sige at det i mere usikre tider er vigtigt at vise at danmark ikke kun har evnen men

har viljen til at bidrage yderligere til den globale maritime sikkerhed sammen med tætte allierede den frie sejlads gavner alle ikke mindst en handels og

sige at jeg er glad for den brede opbakning som er blevet tilkendegivet i dag det sender synes jeg et vigtigt signal til vores allierede til søværnet

udenrigsministeren kunne løfte sløret lidt mere for hvad det er for nogle opgaver

skal skal deltage i i den

med den franske flåde for det er ikke særlig klart beskrevet her

hvad kunne det for eksempel være for nogle opgaver hvor kommer vi til at være henne og hvad er det vi bistår med altså det er jo et hangarskib som har omkring

er der så tilbage jamen så er der det som

fremgår altså at man kan være med

og det vil altså sige magtanvendelse jævnfør grundlovens § nitten

der er ikke noget der tyder på at man skulle komme i den situation derudover

til maritim sikkerhed det maritime situations og trusselsbillede det er sikring af fri sejlads og det kan eventuelt ske ved at hjælpe med eskorte af skibe i risikofyldte i risikofyldte farvande

med til at opretholde et fælles

altså et overbliksbillede og så monitorere og koordinere flytrafikken omkring flådestyrken jeg synes det er helt værdige formål vi har med at gøre her altså som ligger fuldstændig inden for rammen af hvad man

undervejs altså hvad er det for en overordnet mission man faktisk

med til at deltage i det synes jeg da er politisk

det er vi ikke og ønsker frankrig at deltage i en operation

til undsætning i middelhavet om det ville være den franske regering der påtog sig ansvaret for det her eller om

det

at regeringen vil rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn forud for indsættelse af eventuelle nye danske bidrag i andre nato landes flådestyrker samtidig synes jeg også det

minde om at opgavebeskrivelsen alene bemyndiger danske bidrag til at løse maritime sikkerhedsopgaver indgå i forsvaret af

før det danske flådebidrag vil ikke have mandat til at deltage i offensive operationer i kraft

indsættelser som styrker samarbejdet via træning med nære allierede og derfor er det at vi lægger op til den procedure her

jeg bider mærke i at vi tager stilling til en meget konkret sag ligesom man har gjort

og det er bare som om man her laver en procedureændring jeg

nævn forud for indsættelse af yderligere danske bidrag i andre nato land

det åbner jo op for noget som ikke handler om det bidrag som franskmændene har anmodet om og derfor er

forpligtet til at gå via det udenrigspolitiske nævn hvis det ligger uden for det mandat som ligger her

altid i folketingssalen altså hvis det

opgave flådestyrken skal løse og den kan principielt bestå af alle typer af flådeskibe fra de deltagende lande på samme måde som danmark i dag jævnligt bidrager til natos stående flådestyrker hvor der ikke deltager hangarskibe kan man forestille sig at andre nato lande til løsning af konkrete opgaver

eskortering af skibe i risikofyldte områder eller evakueringsoperationer af civile i kriseramte områder sammensætter flådestyrker hvori

flere større nato lande er i besiddelse af større flådeskibe

mens skibet i sig selv har behov for beskyttelse af andre mere mobile flådeskibe

hangarskibsgruppen i det her tilfælde den franske er ikke på forhånd dedikeret til én operation men vil kunne indsættes fleksibelt fra fransk side frankrig har dog oplyst at en af hangarskibsgruppens forventede operative opgaver vil være støtte til koalitionens indsats mod isil det danske skib vil indgå i hangarskibsgruppen under almindelig sejlads og samtræning samt såfremt den indsættes som støtte til koalitionens indsats mod isil natos operation

guardian og lignende

på samme måde som man gjorde under udsendelsen af en dansk fregat i

vil forsvaret i forbindelse med at den danske fregat indtræder operativt i den franske hangarskibsgruppe sende en beskrivelse af det danske mandat til det franske hovedkvarter forsvaret vil derudover i hele perioden være i tæt dialog med den franske flåde blandt andet vil der blive udvekslet stabsofficerer mellem den danske fregat og hangarskibet så søværnet under sejladsen vil have en officer placeret ved hangarskibsgruppens ledelse derudover vil forsvaret udsende en stabsofficer til det franske militære hovedkvarter såfremt hangarskibsgruppen planlægges indsat i operationer

vil danmark således blive informeret herom således at det danske skib kan udtræde af hangarskibsgruppen fysisk og organisatorisk og jeg har ingen grund til at tro at vi ikke kan gennemføre samme tiltag

langtrækkende luftforsvarsmissiler de såkaldte sm2 missiler på fregatterne endnu det har også været kendt under planlægningen af bidraget

i den forbindelse vigtigt at huske på at forsvaret af hangarskibsgruppen omfatter langt mere og andet end at anvende missiler mod trusler fra luften den danske fregat indgår i den samlede gruppe af skibe der til enhver tid vil befinde sig omkring selve hangarskibet her vil den danske fregat overvåge et tildelt område og dele sit radarbillede med resten af gruppen det samlede billede fra alle hangarskibsgruppens

blive anvendt til at identificere eller imødegå eventuelle trusler

her er den danske fregat godt udrustet med en række forskellige våbensystemer herunder også missiler til at imødegå trusler fra luften de har en rækkevidde på fem og tyve

bidrag til det samlede forsvar af hangarskibsgruppen så er der spørgsmålet om nødstedte

forsvaret vil som udgangspunkt altid undsætte nødstedte medmindre det er åbenbart at der er andre skibe som kommer til undsætning og som hurtigere vil kunne være fremme i så fald vil forsvaret

i koordination med de relevante lokale myndigheder sikre at opsamlede nødstedte leveres til et sikkert sted i forbindelse med indsættelsen vil der på samme vis som ved øvrige indsættelser blive udarbejdet et missionsspecifikt direktiv og i dette direktiv vil der blandt andet blive fastlagt procedure for håndtering af eventuelt opsamlede nødstedte herunder nødstedte flygtninge

forholdet om skibes forpligtelser

er beskrevet i havretskonventionen og i solas konventionen det følger af havretskonventionen at et skib skal gå til undsætning hvis det med rimelighed kan forventes af skibschefen denne betragtning vil være

afstanden til den nødstedte den hastighed et skib kan sejle

i solas konventionen er anført at reglerne ikke gælder krigsskibe men at disse skal agere i overensstemmelse med reglerne når det er fornuftigt og praktisk

korrekt forstået at det indtil nu har været sådan at hvis den danske flåde skulle deltage i

flådestyrke var det noget der skulle godkendes af folketinget som der også står her i lovforslaget er det

vi har gjort ved ved tidligere lejligheder og nu bliver det altså sådan at det fremadrettet ikke vil være folketinget men altså nævnet

de her mere træningsagtige

forventelig vil gå ud på i den periode hvor vi kommer til at deltage det

svært at sige men hvor forventer man at den franske hangarskibsgruppe cirka vil være henne hvad vil det typisk være for nogle trusler og opgaver

foranstaltning vi deltog jo sidste år i en amerikansk hangarskibsgruppe franskmændene har så vist interesse og vi har

kunne samtræne med andre flådestyrker vi ved at der i pipelinen ligger et ønske om at vi deltager i en engelsk

og at amerikanerne vender tilbage på et senere tidspunkt og derfor

er det jo et spørgsmål om at vi nu med det her lovforslag

fastlægger rammerne og at vi så i de fremtidige tilfælde som vi ved kommer vil kunne gå i nævnet og

skarpe aktioner så ville vi jo skulle have et beslutningsforslag i folketingssalen

som veteraner når de vender hjem fra

at hvis man

indsættes i natos territorium

betragtes det ikke som en udsendelse men lige hvordan det

jeg foreslår at forslaget henvises til

som vedtaget det er